halvtreds

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og halvfjerds af thomas danielsen

er forkastet der stemmes derefter om forslag til vedtagelse nummer v fem og halvfjerds af christian

maria reumert gjerding sanne bjørn og lisbeth bech poulsen

er forkastet der stemmes endelig om forslag til vedtagelse nummer v tre og halvfjerds af mikkel dencker

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

v syv og halvfjerds af susanne eilersen jacob jensen

nu tror jeg alle har stemt afstemningen er slut

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse

v seks og halvfjerds af lisbeth bech poulsen benny engelbrecht pelle dragsted josephine fock

og kristian hegaard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

stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre af et mindretal tiltrådt af det øvrige udvalg eller om ændringsforslag nummer fire

tretten tiltrådt af et flertal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

har det altså vejet tungere at nationalbanken på

stabiliteten på realkreditmarkedet og boligmarkedet så mange år siden er det altså heller ikke at nationalbanken og andre advarede mod lempelser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

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal tiltrådt af et mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire og fem tiltrådt af udvalget det er vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse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

er jeg slet ikke i tvivl om så jeg vil gerne kvittere for at vi har brugt udvalgsarbejdet til at blive klogere undervejs

socialdemokratiet ser gerne at vi går endnu videre sådan at vi ikke bare opsporer børnene tidligere i forhold til

at vi ser på deres generelle udvikling og at vi får udviklet nogle deciderede test til at vi kan gøre det så kommunerne har de bedst mulige redskaber

en kvittering over for ministeren og regeringen i forhold til at have lyttet og i forhold til at have forbedret hvad jeg synes

syv og firs forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og syv tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

udsættes til tirsdag den femogtyvende april to tusind og sytten

med ordføreren til der er mere ro

så kan vi begynde med fru

sammen med regeringen og satspuljepartierne blev enige om at afsætte fire hundrede og halvfjerds million

i perioden to tusind og seksten til

nitten til initiativer i den nationale demenshandlingsplan

det er imidlertid ikke godt nok der blev sat penge af i sundhedsvæsenet til udredning behandling pårørendearbejde og netværk men mange af de andre udfordringer der vedrører de demente

stigende problem med at yngre med demenssygdomme sendes i arbejdsprøvning jobtræning og ressourceforløb problemet er tosidet

hvilket for mange er et kæmpe problem da de ofte forud for udredning og diagnose er røget ud af arbejdsmarkedet og derfor er økonomisk pressede

risikerer demenspatienten at blive endnu mere syg da den stresspåvirkning det er at prøve kræfter med et arbejde

i en negativ retning det mener vi ikke er i orden og derfor håber vi at ministeren vil sikre at mennesker

skal have ekstra udfordringer på grund af deres sygdom jeg ser frem til

den indsats der udspringer af reformen af førtidspension og fleksjob

hvordan jeg som minister vil sikre at personer med demens ikke skal gennemgå jobafklaringsforløb ressourceforløb eller andre tilbud

lad mig starte med at sige at det er min klare overbevisning at det ikke er bestemte diagnoser der skal diktere hvad der skal sættes i værk

jeg mener at vi altid skal tage udgangspunkt i den enkelte borger det er grundstenen grundstenen og grundessensen kan man sige i hele beskæftigelsesindsatsen så det jeg vil sikre er at ingen uanset diagnose skal gennemgå ressourceforløb hvis det ikke bidrager til at udvikle deres arbejdsevne der må altså ikke etableres praktikker der ikke udvikler mennesker men i stedet opleves som nedværdigende og meningsløse jeg synes til gengæld ikke at det vil være fornuftigt at afskrive alle med en demensdiagnose fra for eksempel muligheden for et fleksjob

men lad mig starte et andet sted for først vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige at reformen

fleksjob grundlæggende har og er rigtig det er forligskredsen også enig om reformen understøtter at flest muligt får støtte til at opnå eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og vi kan også se at meget heldigvis virker efter hensigten

er nogen hemmelighed at der har været eksempler på ressourceforløb som ikke har været til gavn for borgerne

også glad for at det her spørgsmål bliver taget op det er en god anledning til at få præciseret hvad formålet

fleksjob er jo som de fleste ved netop blevet enig om en ny initiativpakke der styrker kommunernes arbejde med ressourceforløb i initiativpakken indgår blandt andet en ny orienteringsskrivelse hvor vi får præciseret at den aktive indsats skal hjælpe borgerne tættere på arbejdsmarkedet og at indsatsen selvfølgelig aldrig må forværre borgernes helbred

været et stort tema i de få måneder

herre finn sørensen men også fra

at alt skal være afprøvet i praksis førtidspension tilkendes på grund af en helbredsvurdering af borgernes samlede situation herunder den

dokumentation i sagen jeg håber meget at disse præciseringer er med til at skabe klarhed på området for det er jo fuldstændig alfa og omega at indsatsen i

hvis det er formålsløst at iværksætte en aktiv indsats skal borgeren selvfølgelig have

åbenlyst at der ikke er noget arbejdsmarkedsperspektiv rehabiliteringsteamet skal ikke længere inddrages i de sager det gjorde vi netop for at sikre at man ikke skal vente længere end højst

muligheder

også samtidig i dag gerne understrege at det er helt afgørende at vi har et beskæftigelsessystem der giver mening og hvor det altid er den enkelte borgers behov og muligheder der danner udgangspunkt for hvad der sættes i værk derfor mener jeg heller ikke at det er en farbar vej at lade bestemte diagnoser diktere hvad der skal sættes i værk og hvad der ikke skal sættes i værk som jeg har nævnt et par gange synes

at indsatsen altid skal tage udgangspunkt i den enkelte borger og dermed også

det gælder også i forhold til demens nogle borgere får stillet diagnosen demens på et tidligt tidspunkt

at forsinke udviklingen og hvor der stadig væk kan være et potentiale i

arbejdsmarkedsperspektiv her kan det måske godt give mening at sætte ind med et beskæftigelsesrettet tiltag

naturligvis og selvfølgelig skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkeltes ønsker og behov og ressourcer det kan for eksempel være et fleksjob

jeg synes også at spørgsmålet giver anledning til at minde om at et bredt flertal i folketinget helt grundlæggende har styrket og skabt en langt bedre tværfaglig indsats for udsatte borgere det har vi gjort fordi vi ønsker at få flest muligt til at blive en del af det arbejdende arbejdsfællesskab alle kommuner har nu et tværfagligt rehabiliteringsteam der behandler sager hvor der er brug for andet og mere end blot en beskæftigelsesrettet indsats der er også oprettet kliniske funktioner som sikrer at kommunerne kan få kvalificeret sundhedsfaglig rådgivning og vejledning i de mere komplekse sager derudover er

langt bedre mulighed for at oprette fleksjob til personer

omfattende skånebehov det er også blevet muligt at fortsætte i fleksjob selv om arbejdsevnen gradvis forringes alt i alt er der altså kommet bedre muligheder for at give den nødvendige støtte til

også set i det lys synes jeg det giver mening at det er

situation og arbejdsevne der udgør kompasset for hvad der skal sættes i værk og ikke nødvendigvis en bestemt diagnose

også gerne igen gentage og præcisere at det selvfølgelig er en forudsætning at den aktive indsats kan hjælpe den enkelte borger tættere på arbejdsmarkedet hvis arbejdsevnen til gengæld er varigt og væsentligt

til sidst fremhæve at reformen af

i løbet af to tusind og sytten hele reformen skal belyses fra alle leder og kanter og vi vil særlig se ressourceforløb grundigt efter i sømmene

ingen tvivl om at ressourceforløb har hele forligskredsens fulde opmærksomhed for indsatsen af ressourceforløb skal give mening viser evalueringen at der fortsat er for mange eksempler på at indsatsen ikke giver mening så kommer vi naturligvis også til at tage en politisk drøftelse om det i forligskredsen og jeg indbyder naturligvis også alle folketingets partier til at tage del i den

er også helt overbevist om at det vil vi få rig lejlighed til at diskutere i beskæftigelsesudvalget måske også

og hvis det bliver opdaget på et tidligt tidspunkt

få medicin ja

tænker vi ofte på ældre personer der er gået på pension

største udfordring er plejen virkeligheden er bare at flere og flere yngre mennesker bliver ramt af demens

fem hundrede mennesker under fem og tres år har diagnosen demens der skal dog

har fået stillet en demensdiagnose der går nemlig rigtig lang tid

så man er faktisk rigtig syg når man får diagnosen

den nationale handlingsplan vi undrer os bare over at vi ikke kigger på alle de andre udfordringer der er i andre ministerier hvad nytter det med en hurtig udredning en bedre behandling samt øget kompetence og pårørendearbejde hvis vedkommende med demens skal trækkes igennem et system blot for systemets skyld

et gængs problem

det desværre alzheimerforeningen oplever et stigende problem med at yngre med demens

sendes i arbejdsprøvning jobtræning og ressourceforløb

jeg sagde indledningsvis er det jo et tosidigt problem

på grund af udredning af diagnose og nogle tror at det er stress og så videre

arbejdsprøvning et nederlag og de bliver mere og mere syge af det

de har fået tidligere de får henvendelser fra bekymrede demenskonsulenter i kommunerne og fra fagpersoner i udredningsenhederne

en to og halvtreds årig kvinde

og kender derfor reglerne det er altså ikke alle der er lige så heldige

af arbejdsmarkedet vel vidende at hun havde diagnosen demens og

fatalt

hun tilkendt pension og dermed kunne

egen pension som hun har sparet op til igennem

skal som to og halvtreds årig gennemgå en masse ressourceforløb og afklaring

man selv har tjent til og sparet op til

hus og hjem med diagnosen demens det kan vi simpelt hen ikke være bekendt

også kan få tilkendt en førtidspension

men i dag er det bare ikke

det har flere ministre sagt at

dansk folkeparti enhedslisten og alternativet

at mennesker med diagnosen demens ikke skal sendes i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb imod deres vilje folketinget ønsker desuden at mennesker med demens der selv ønsker at forblive på arbejdsmarkedet får bedre muligheder

oplever at systemet arbejder mod dem og ikke med dem og i det her tilfælde

det er selvfølgelig ikke i orden hele ideen med reformen om førtidspension og fleksjob var nemlig at kigge på det enkelte menneske at kigge på hvad det enkelte menneske har af

problemer men også af muligheder

er mulighed for for bedring eller for at komme tættere på arbejdsmarkedet

der skal til men er der mulighed for at komme tættere

eller eventuelt via et fleksjob at komme ud i et arbejdsfællesskab

også godt slå fuldstændig fast at meningen

eller i jobafklaringsforløb det skal ses som et godt redskab

at hjælpe den enkelte det skal udvikle dem og det skal virke meningsløst nej det skal

det være dumt af mig at mene at det her virker rigtig godt for

debatter som vi har haft igennem tiden der er en grund til at dansk

der er stadig væk kommuner som ikke behandler de her folk som det var meningen med loven og som ikke gør det på den rigtige måde derfor har vi i

haft en del møder i forligskredsen og derfor har vi også som ministeren

forsøger at fortælle kommunerne hvornår de skal give førtidspension og alle de her ting altså en skrivelse der fortæller

ikke være sikker og derfor vil jeg da ikke på nogen måde afvise at vi kommer til at foreslå eventuelle ændringer når vi skal til at evaluere det

ned i den her reform det er en reform der har været her del år og jeg skal være ærlig at tilstå at jeg også er ved at være rimelig utålmodig og meget sur

ministeren som vi jo løbende snakker med om de her ting og som jeg også ved tager det meget alvorligt

demens er en forfærdelig sygdom men man kan også

om der skal være specielt for demente jeg mener at hele ideen

som vi har lavet er at man skal kigge på

udviklingsmuligheder eller mangel på samme og ud fra dette vurdere hvad den videre proces

om der mulighed for en positiv udvikling

skal føle at de er en del af

ressourceforløb eller andre tilbud skal iværksættes med det formål at hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet indsatsen må aldrig forværre borgerens helbred det er den enkelte borgers konkrete situation der er udgangspunktet for hvilke tilbud

og ydelser der er relevante borgere med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne hvor det er åbenbart formålsløst at iværksætte tiltag med henblik på at opnå

og fleksjob er blevet enige om en ny initiativpakke der styrker kommunernes arbejde med ressourceforløb folketinget noterer sig endvidere at reformen af

dem der var for syge til at komme i arbejdsprøvning og

og finde ud af hvad man kan gøre anderledes

derfor anerkender jeg også og det har man også

så ja vi har et ansvar og derfor går jeg også ind og tager det ansvar når ministeren kalder

ikke korrekt vi har så sent som

nu har vi så lavet den her skrivelse og hvorfor gør vi det det gør vi fordi vi ikke er tilfredse med det der sker derude det jo netop derfor vi

at når vi kommer i gang med evalueringen så vil vi selvfølgelig kigge på det alle de her ting berører os dybt

så spørgsmålet er hvorfor

sende en ny orienteringsskrivelse ud

det er også kendetegnet ved alle de andre skrivelser så mit spørgsmål

det strejfet ordføreren i en sen nattetime at der måske er noget galt med den lovgivning man har lavet

kommunerne fortsætter med den her praksis

skal det være meningsfyldt at gennemføre dem

udviklingsperspektiv og ressourceforløb må aldrig forværre borgerens helbred hvis man følger det der står i loven og hvis man følger det der står

så skal de ikke igennem ressourceforløb så skal de mennesker som jeg har hørt

nemlig at en borger ikke kan udvikle arbejdsevne der gør at kommunerne bliver ved med at sende alvorligt syge mennesker ud i arbejdsprøvning og ressourceforløb og fleksjob af få minutters eller få timers varighed om ugen det er jo det der er galt med den lov

det aldrig strejfet ordføreren at der måske er noget galt med den

man ikke skal have unødvendig dokumentation så jeg synes herre finn sørensen

andre briller på og så prøve at læse den orienteringsskrivelse for der står

derfor vil jeg bare afvente evalueringen og

det vil skade patienten at komme i ressourceforløb

hvem er det der afgør det er det en sagsbehandler ude i kommunen eller er det

med den orienteringsskrivelse men jeg er ikke sikker og det må vi se til

kommunen stadig væk bliver ved med at tilsidesætte de speciallæger som de selv sender patienterne til og de får den udtalelse at det vil skade patienten hvis

tager fat på og alle de andre historier at det kommer til at ske

derfor har vi sendt den skrivelse ud nu og hvis det ikke kommer til at ændre sig sig må vi jo kigge på om der skal ske nogle andre ting jeg tror at herre bent

et sekund i tvivl om at det vil ministeren

om om det skal være i forhold til at det skal være de der lægeerklæringer fra speciallæger der skal have mere effekt

ikke sige noget om jeg er bare nødt til at gå ind og se hvis det her

det bliver ved og så må vi jo stille spørgsmål til det efter

taget evalueringen og så må vi se hvordan der skal være ændringer for det her

skal bare ikke blive ved det er vi nødt til at ændre vi kan ikke have at mennesker i det her tilfælde demente bliver behandlet på den måde

derfor skal vi selvfølgelig kigge ret alvorligt på det

at her er en der bliver skadet

førtidspension at ankestyrelsen så ikke underkender de afgørelser kommunen træffer på baggrund af den orienteringsskrivelse fordi der også

ankestyrelsen de mener jo at kommunerne er for lempelige

tilkendelse af førtidspension hvor der der måske er

andre der endda mener at

men den konflikt der er mellem ankestyrelsen og kommunerne

at det der bare er vigtigt for mig

det er der vi skal stille diagnose og jeg mener at det er der vi skal kigge på den enkelte men det er da klart

at de kan se at den her person skal have den helt præcise hjælp som den person skal have for der står jo også her i loven

ressourceforløb må aldrig forværre borgerens helbred når

jo ikke i orden så er det jo imod det der står i orienteringsskrivelsen jo imod det der står i lovgivningen

måske bare er landet på et stabilt niveau hvor sygdommen ikke er

der er blevet diagnosticeret med en demenssygdom

og se på hvad er det præcis du fejler hvad er præcis

eller hvad søren

til at skrive alle mulige andre ting ind i lovgivningen jeg mener også jeg har hørt dansk folkeparti

til hvis vi skal begynde at skrive alle mulige diagnoser ind jeg mener ikke det

det vi skal er at give kommunerne nogle ordentlige rammer for at gøre det her godt og hvis det så viser

efterfølgende at sige her skal vi ikke sætte

og diskutere alle andre diagnoser alle andre sygdomme og putte dem ind i lovgivningen

at vi ude over den der forenkling jeg siger bare at det eneste rigtige er

det er de mennesker der har med dem at gøre til daglig

at sætte demens på dagsordenen synes jeg det er vigtigt

tror at demens er en sygdom der kan kureres

det kan faktisk næsten besvares med et ja eller et nej for det er jo sådan når vi taler om demens

det er jo ikke kun de demente der er rigtig mange forskellige mennesker

vil have fokus på alle dem her over én kam de skal behandles rigtig rigtig godt

også derfor vi er her men det gælder også alle de andre når vi snakker

der er også mange andre end demente der sidder og lytter til

i stedet også prøver at fokusere

lidt mere konstruktivt på et arbejdsmarked hvor vi er i stand til at

mulighed fordi arbejdsmarkedet ikke rigtig er gearet

for demente

syge mennesker mennesker som jeg har mødt mange af

det rummelige arbejdsmarked for det er ikke godt nok i dag

altid gerne diskutere det for et rummeligt arbejdsmarked er supervigtigt

godt være med til at diskutere et rummeligt arbejdsmarked men i kan godt høre der er et eller andet i mig som

jeg i stedet for at diskutere rummeligt arbejdsmarked til én bestemt type diagnose

alle det er sådan set det der ligger bag

og deres pårørende vi har sammen med dansk folkeparti og de øvrige partier bag satspuljen netop fremlagt en ambitiøs national handlingsplan for demens med planen har vi understreget at vi har en fælles ambition om at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve trygt

de skal have et værdigt liv den nationale demenshandlingsplan indeholder tre og tyve konkrete initiativer som på forskellig vis skal bidrage til at gøre danmark til et demensvenligt land mennesker med demens er forskellige ligesom mennesker med andre diagnoser er forskellige en diagnose kan have fællestræk mennesker imellem men kan udvikle sig forskelligt og udarte sig forskelligt

netop den problemstilling adresserer vi også i den nationale demenshandlingsplan hvor vi blandt andet lægger vægt på et kompetence og vidensløft for de fagprofessionelle som møder demente i deres hverdag for mennesker er forskellige også demente for os i venstre er det ikke afgørende hvilken diagnose man har i forhold til

om man kan komme ind på jobmarkedet eller om man kan passe ind i et givent forløb det handler i langt højere grad om funktionsniveau vi har reformeret arbejdsmarkedsområdet så langt flere får mulighed for at bidrage positivt

faktisk at langt de fleste gerne vil bidrage med hvad man kan uanset hvor lidt eller hvor meget det måtte være men det er klart og det vil jeg gerne understrege at er man syg og har man en væsentlig nedsat funktions eller arbejdsevne skal man ikke arbejde så skal man have hjælp og man skal passes og plejes betyder det så at

forlade arbejdsmarkedet nej for der er mange mennesker med en kronisk lidelse som har gode muligheder for at bidrage til vores velfærdssamfund og vores arbejdsfællesskab måske ikke på fuld tid men på nedsat tid det er win win

ressourceforløb har det aldrig været intentionen at de forløb skulle gøre mennesker mere syge tværtimod har hele grundtanken været

også på ministeren at man i forligskredsen med initiativpakken til kommunerne netop præciserer det forhold at forløbene skal bringe borgerne tættere på jobmarkedet jeg har også læst aviser og har ligesom dansk folkepartis ordfører indimellem undret mig over de sager som finder vej til avisspalterne vi skal altid huske at sætte borgeren i centrum og aktivt bruge de muligheder der allerede er for at tilgodese den enkelte i dagens danmark har alle kommuner tværfaglige rehabiliteringsteams som har fokus på hele mennesket og ikke kun et enøjet fokus på for eksempel beskæftigelse

funktioner har man i kommunerne optimale muligheder for bedre at søge sundhedsfaglig viden som kan bidrage til at skabe et sundhedsoverblik

på sigt også skabe de optimale løsningsmodeller for den enkelte under hensyntagen til den enkeltes funktionsniveau

hvor man bidrager i nogle timer om dagen eller om ugen

mens andre vil have så lavt et funktionsniveau at det absolut ikke giver nogen mening at se på alternative job eller beskæftigelsesmuligheder den gruppe skal naturligvis have tilkendt en førtidspension indledningsvis nævnte jeg at vi i venstre har et skarpt fokus på demente og deres muligheder for et værdigt liv men vi har også et skarpt fokus på om de initiativer og den lovgivning som vi sætter i værk

af hele førtids og fleksjobområdet og vi ser frem til evalueringen senere på året for os i venstre er det afgørende at vi sætter borgeren i centrum og ser

også på beskæftigelsesområdet venstre kan støtte teksten som socialdemokratiets ordfører tidligere læste op på vegne af

to initiativer som sigter mod at man tidligere får øje på de mennesker som måske har demens eller en anden sygdom

kan lette deres hverdag uanset om

fra venstres side for at sikre at kommunen ikke trækker en med en demenssygdom igennem forløbet

diagnose

forskellige demenssygdomme

jo også at demens rammer mennesker forskelligt demens udvikler sig forskelligt for nogle går det hurtigt og for nogle går det langsomt at man bliver dårligere og for mig er det simpelt hen så vigtigt at man ser på det enkelte menneske

at man har fokus

noget bemærkelsesværdig udtalelse om at man

skulle kigges på nogle lovændringer hvis den her nye orienteringsskrivelse

ordføreren som repræsentant for venstre og dermed forligspart også er indstillet på

at det her vil man gå ind og ændre på lad os nu få evalueringen og lad os se hvad evalueringen peger på og så tage bestik af situationen til den tid

om jeg kender til nogen demensdiagnoser hvor folk faktisk får det bedre jeg nævnte tidligere at der er omkring to hundrede forskellige demensdiagnoser og jeg tror

kendetegnende for dem alle sammen er at man i en eller anden grad med varierende hastighed alt efter hvilken diagnose man har og hvilket menneske man er langsomt bliver mere og mere syg

tre og tyve initiativer jo tidligere man får opsporet demens jo bedre muligheder er der som oftest for at man kan ikke helbrede men hjælpe mennesker

er det ikke rigtigt

man kan arbejde hver uge når vi så er enige om at præmissen er at det går dårligere og dårligere

i gang med det næste forløb selv om man lige har afklaret

endnu dårligere end da man startede på forløbet fordi det

ikke godt se det barokke i den situation altså når man får sat eller andet timeantal på vil det være forældet i løbet af ganske kort tid fordi

det virke ligesom skruen uden ende fordi man hele tiden skal have en ny afklaring på den

enhver tid gældende tilstand for ens sygdom fordi den hele tiden er

se at det ikke giver

i langt de fleste kommuner gør sig umage for at være i god dialog med borgeren

i min ordførertale har jeg også læst nogle historier hvor jeg tænker hvordan kan det ske

men mit generelle indtryk er faktisk at man ude i kommunerne gør sig enormt umage for at komme i dialog

borgerne og for os i venstre er det bare vigtigt at man har en individuel tilgang at man ser på det enkelte menneske og sætter borgeren i centrum det lyder så fortærsket det lyder som en floskel men det er jo det det i virkeligheden handler om

enige om formålsløse udviklingsforløb fordi der ikke er nogen udvikling der kan gå den rigtige vej

har ordføreren ikke et individuelt hensyn at tage til den enkelte

der sker med mennesker der har fået diagnosen demens kan det virkelig være rigtigt at de skal tvinges ud i ressourceforløb og arbejdsprøvning og alt muligt når de har en sygdom der kun går én vej og det er ned ad bakke

almindelig sund fornuft

ordføreren for dansk folkeparti har nævnt nogle eksempler vi kan også spole tilbage til eksemplet med dorte der faktisk var anledningen til en høring

ressourceforløb her i folketinget hun måtte kæmpe i fem år hun havde mange sygdomme og en af dem var altså en demenssygdom alligevel måtte hun kæmpe med kommunen i fem år før hun fik tilkendt sin førtidspension hun nåede at få tilkendelsen og så døde hun inden hun nåede at få udbetalingen af sin første førtidspension alzheimerforeningen har et opslag på

til alzheimerforeningen for ligesom at få bekræftet

alzheimerforeningen har også eksempler

som bliver jaget ud i de her ressourceforløb og arbejdsprøvninger og så videre

jeg synes det er relevant at diskutere ud fra en bestemt diagnose vi kan diskutere om det at indskrive en diagnose i loven er den endelige løsning på det det kan vi diskutere men det er relevant at diskutere ud fra en diagnose på en sygdom som jo kun går én vej det er alle enige om

nævnes et eneste eksempel på demenssygdomme hvor det går den anden vej og hvor folk bliver raske hvordan kan det så være at det bliver ved med at ske at vi får eksempler på det her efter utallige orienteringsskrivelser og vejledninger ja det er jo fordi kommunerne gør hvad de bliver bedt om

og hvis man læser ankestyrelsens

at dokumentere at det er helt åbenlyst

forsøge at udvikle arbejdsevnen hos borgeren det er står i loven og hvis ikke det er dokumenteret

må kommunerne ikke give førtidspension det er jo det glade vanvid med glade i gåseøjne som den lov er præget af

årsagen til alle de mange forfærdelige eksempler som alle vrider hænderne over og de siger at det er forfærdeligt og at nu må kommunerne tage sig sammen kommunerne har taget sig sammen ikke nok siger ankestyrelsen for den løfter samtidig pegefingeren og siger

på det tal altså om det er tretten eller seksten mener ankestyrelsen at kommunerne har været for lempelige fordi det netop ikke har været dokumenteret ned til mindste detalje at borgerne ikke kan udvikle arbejdsevnen så spørger jeg her i salen og

nok af og jeg vil spørge ud til befolkningen er det nu en fair situation at blive stillet i at man skal kunne dokumentere at man ikke kan udvikle arbejdsevne det er ikke fair vel især ikke når man har en kommune der ifølge loven og med loven i hånden nærer en grænseløs optimisme med hensyn til borgernes evne og muligheder for at udvikle arbejdsevne så kan man sige at det måske er for begrænset kun at diskutere ud fra én diagnose

der er jo andre sygdomme der har det samme forløb sclerose muskelsvind parkinsons sygdom for at nævne nogle stykker vi kan tage den scleroseramte steffen som kun kunne gå hundrede skridt men som alligevel måtte kæmpe fem år med kommunen før han fik tilkendt sin førtidspension fordi kommunen levede op til den lov nå hvad er så løsningen

er at hvis du har fået den diagnose så skal det være frivilligt om du skal ud i ressourceforløb eller arbejdsprøvninger eller minifleksjob

kunne tvinges ud i de der forløb som risikerer at give dem et værre helbred end de har

f fyrre som enhedslisten har rejst og der kan vi også diskutere en konkret løsning jeg vil bare konstatere at det

er glædeligt at socialdemokratiets ordfører åbner op for at der måske skal kigges på lovændringer det er en epokegørende udtalelse

de mange gange vi har diskuteret det så det ser jeg frem til

om venstre liberal alliance og konservative

ikke engang kende deres egne børn de ved ikke altid hvad de foretager sig og de

det er en forfærdelig sygdom og det giver selvfølgelig ingen mening at sende så syge mennesker i jobafklaringsforløb

det gælder ikke kun mennesker med demens det gælder også mennesker med andre alvorlige sygdomme vi har desværre set ret groteske jobafklaringsforløb for eksempel sengeliggende patienter der sendes i jobafklaring med deres seng vi har også set eksempler på andre patienter

det hørte vi også fru liselott blixt fremhæve og det skal vi selvfølgelig have stoppet det har aldrig været meningen med den her ordning

i den anden grøft hvor vi tror at vi hjælper mennesker ved unødigt at parkere dem i sofaen på førtidspension eller anden overførsel alle analyser viser at det øger den enkeltes livskvalitet at blive på arbejdsmarkedet så længe man nu kan blive der måske blot tyve timer om ugen eller mere eller mindre det gælder

finde den rigtige balance la er ikke tilhænger af at jagte folk rundt i systemet for systemets skyld sådan som vi også hørte fru liselott blixt

er meningen dem der ikke kan arbejde og forsørge sig selv

mens dem der kan naturligvis skal arbejde for alle mennesker med sygdom bør

plads og tid til individuel hjælp og rådgivning måske ønsker og

arbejde videre efter at man har fået diagnosen det kommer an på hvor tidligt i forløbet sygdommen er konstateret det kan også komme an på hvilket arbejde man har

indsats som hjælper den enkelte på rimelige vilkår og som individuelt tager højde for den aktuelle sygdom og jobsituation på den måde opnår den enkelte mest mulig livskvalitet og samfundet den bedst mulige økonomi alle de her ovennævnte forhold bør indgå ved en evaluering af reformen vedrørende førtidspension og fleksjob

løbet af to tusind og sytten hvilket vi også hørte ministeren sige liberal alliance støtter forligskredsens forslag vedtagelse

på de her ting og som må kigge på det enkelte menneske og se hvor syg

det enkelte menneske er hvad der er det enkelte menneskes situation og hvordan man kan hjælpe det enkelte menneske bedst muligt formålet med alle de her initiativer er jo at hjælpe

og det er blandt andet det vi skal se på ved

se på det og det er derfor vi skal evaluere

er enige om det vil være for alle demensramte fordi demens jo kun går én vej når man er blevet ramt af den sygdom hvorfor er det så at der overhovedet skal være mulighed i lovgivningen for at en kommune kan gøre det hvorfor skal den mulighed eksistere hvorfor skal det være en vurderingssag

hvad er ideen og det højere formål

at vurdere den enkeltes situation vi kan ikke begynde at lave en lov for hver enkelt sygdom der findes der findes mange psykiske sygdomme vi har lige hørt at der

to hundrede diagnoser inden for demens

vi kan jo ikke begynde at lave en lov for hver af dem

og som lige meget hvad man gør heller ikke vil

selvfølgelig ikke skal i jobafklaringsforløb det har aldrig været meningen med systemet

antallet også forventes at stige i de kommende år fordi der bliver flere ældre demens er en sygdom der uden tvivl som vi også har hørt andre tale om i dag vender op og ned på livet for både den der rammes af demens og også de pårørende vi vil i alternativet arbejde for at gøre danmark til et mere rummeligt og demensvenligt samfund og derfor var vi også glade for at medvirke til demenshandleplanen og de fire hundrede og

der er blevet afsat til en række nye tiltag i en national demenshandleplan mennesker med demens i den arbejdsdygtige alder og som måske er i job har andre udfordringer end ældre med demens uden for arbejdsmarkedet denne gruppe og gruppen af nydiagnosticerede

vi skal blive bedre til at skabe ordninger hvor denne gruppe kan forblive på arbejdsmarkedet og støtte op om deres familieliv så de kan bevare en god og almindelig hverdag vi skal sikre en hverdag med meningsfuldhed og livskvalitet for mennesker med demens derfor skal mennesker med demens der selv ønsker at forblive på arbejdsmarkedet have bedre mulighed for det og ingen skal sendes i jobafklaringsforløb eller ressourceforløb mod deres vilje

af demenssygdomme mange flere end tidligere kommer således i berøring med demenssygdommen på et tidspunkt i deres liv

ikke må forværre borgerens helbred

af demens hurtigere

og udsætter udviklingen af demens

og socialt

igennem et langstrakt jobafklaringsforløb men det betyder

en aktivering i et

at man gennem medicinering kan mindske

og vi taler om demens vi skal ikke

har

kommunerne sender folk ud i

nogle forløb ofte stik imod de lægelige anbefalinger

tage udgangspunkt i hvad borgeren selv

det måske skulle være sket

konkrete individuelle eksempler

ikke lige er gået efter

har taget nogle nye initiativer

skal sikre at der de hensyn der bliver påpeget

bliver det evalueret allerede i år

at der er to hundrede forskelige demenssygdomme og der vil jeg

alzheimer og det er den værste hvor gennemsnitslevetiden er syv ti år

og så

at kommunerne lever op til det alle har stået og sagt her på talerstolen

rigtig svært derfor er der jo al mulig god grund til at

indsatsområde og det er jo glædeligt at der

helbredet i forbindelse med det her jobafklaringsforløb

betonet i det forligskredsen

rammer der er og som kommunerne naturligvis skal

kommunerne skal skabes tvivl om hvorvidt det er sådan at

ordførere fra forligskredsen til at forklare og måske den radikale ordfører kan forklare hvorfor noget som vi alle sammen er enige om ikke bør ske alligevel skal have muligheden i lovgivningen for at ske

hvis vi kan få nogle kompetencer nogle muligheder ud af de mennesker hvor det måtte være tilfældet

jo det der er væsentligt altså at vi skal bruge de kompetencer der er i de tilfælde hvor det kan lade sig gøre så vi skal se på de mennesker de er og ikke kun se

som faktisk bliver ramt af det tiltag som bliver iværksat for at tage hensyn til nogle andre jeg kan simpelt hen ikke se logikken i at borgere der er så dårlige at de er røget ud af arbejdsmarkedet på grund af en demenssygdom skal tvinges igennem et ressourceafklaringsforløb med den udsigt

at der aldrig kommer nogen ressourcer eller måske engang når der kommer noget bedre forskning men som for nuværende ikke har udsigt til bedring

et fremskredent forløb der gør at det ikke er relevant og at

og stresse den enkelte borger så meget at

forligskredsen og

den pågældendes helbred

jamen så er det det tilfælde man er opmærksom på

det ikke de mennesker man skal tvinge igennem et

i den her debat jeg er helt enig med

liselott blixt i at vi skal se på de arbejdsmarkedspolitiske vilkår for mennesker med demens

med progredierende sygdomme for eksempel parkinson sclerose og så videre fælles for de diagnoser er nemlig at det desværre kun bliver værre

eneste sikre prognose er at det bliver værre er alvorligt for den enkelte

det kan selvsagt afføde en krise i sig selv men de fleste patienter bliver også hurtigt klar over at diagnoser fordrer at man meget hurtigt begynder at forholde sig til situationen i nogle tilfælde kan udviklingen af sygdommen forsinkes med målrettet træning men samtidig bliver det hurtigt nødvendigt at tilrettelægge hverdagen efter de nye betingelser almindelige hverdagsopgaver bliver ofte sværere at overkomme og det er næsten fuldtidsarbejde i sig selv at sørge for at forhindre sygdommen i at tage for meget magt for hurtigt

som lige havde fået konstateret alzheimer hun mistede straks sit arbejde

som hun ikke længere magtede skønt hun rigtig gerne ville beholde det

hun magtede i den grad ikke at prøve kræfter med nye kolleger og nye arbejdsopgaver alt imens

hun også skulle håndtere kriserne på grund af sygdommen her midt i livet

har beskæftiget os rigtig meget med samfundet vi har for eksempel bevilget midler til forsøg med demensvenlige byer

som skal håndtere den nydiagnosticerede borger med demens

hvordan de arbejdsmarkedspolitiske krav vi stiller til

med demens oftest skal bruge rigtig mange ressourcer på at opretholde en så normal hverdag som overhovedet muligt stiller vi krav som den demente

at vi faktisk forværrer sygdommen

personlige pleje holde styr på hvor mange skefulde kaffe der skal bruges til en kande kaffe

og blive ved med at huske hvor man er nået til hånden på hjertet venner hvor mange jobs har vi der kan rumme den slags udfordringer nej vi skal ikke parkere mennesker på førtidspension jo det kan være godt at blive udfordret også selv om man er syg men det skal ske på en måde så vi undgår at forværre sygdommen og på en måde så vi sikrer den syge et værdigt liv mennesker med demens eller andre progredierende sygdomme skal hjælpes til et så godt liv som overhovedet muligt nederlagene kommer i forvejen til at stå i kø i takt med at man mister færdigheder den udvikling skal vi på ingen måde skubbe til med krav som den syge borger ikke selv mener at kunne honorere det har gjort mig rigtig ondt at erfare at mennesker med demens er blevet udsat for arbejdsprøvninger som de ikke selv mener

at de magter det var ikke meningen med lovgivningen at vi ville gøre mennesker fortræd

at sagsbehandlere har som mål at plage mennesker så meget som muligt derfor bakker jeg også op om vedtagelse fra beskæftigelsesministeren men vil samtidig også understrege at vi som forligsparti vil tage den her problemstilling med når aftalen skal evalueres

jeg også meget gerne kan være at vi kan tage hinanden i hænderne bagefter

vi sikrer at kommunen gør det

høre om ordføreren måske havde en idé

kommunerne lever op til det som ordførerens eget parti også har været med til

borgere og samfundet som helhed skal forstå hvad det egentlig vil sige at være ramt af demens jeg prøvede

måske var en opgave vi også kunne have taget på os hvis vi havde tænkt så langt da vi lavede demenshandlingsplanen

for en sygdom vi taler om når vi taler om demens eller for den sags skyld andre sygdomme som er progredierende

vil være rigtig mange med demens som netop synes at det vil være det samme som at

dialog er et nøgleord i forhold til det sådan

at flere bliver opmærksomme på at man faktisk kan skade den demente hvis man stiller krav til den demente som

den demente ikke selv mener at kunne honorere så dialog er den ene vej frem og den anden vej frem er som jeg også sagde i min ordførertale

om førtidspension kommunerne følger og som gør at vi ser alle de her groteske eksempler på forløb som mennesker bliver jaget jaget ud i så

noget konkret svar endnu hvordan vil ordføreren sikre at kommunerne lever op til alle de smukke ord som ordføreren sagde og som jeg var helt enig

ordføreren som borgerne ikke selv mener at kunne leve op til det er jo en rigtig rigtig god formulering det er bare ikke det der står i loven så jeg vil

sikre at kommunerne lever op til det det er jo det vi har brug for at vide det er det vi har spurgt om så mange mange gange siden den reform blev indført

at holde sig i gang hvis man for eksempel har fået en demenssygdom og ja

en sygdom som er progredierende så kan man komme til at bruge rigtig mange ressourcer

og lære at leve med den situation som indtræffer og lære at leve med at der kun

sikker prognose og det er at det bliver værre der tror jeg at dialogen

det er også derfor jeg har gjort gældende at vi i

vil tage lige præcis det spørgsmål op ikke kun i forhold til demens jeg er nemlig ikke tilhænger af at man skriver bestemte diagnoser ind i lovgivningen

at borgeren ikke kan udvikle arbejdsevne det skal være helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevne

det siger ankestyrelsen er ordføreren så uenig med ankestyrelsen og hvis ordføreren er uenig med ankestyrelsen

på de normale betingelser eller de betingelser som gælder i dag jeg er enig i at ankestyrelsens afgørelse betyder at kommunerne skal dokumentere at det er formålsløst at lave arbejdsprøvninger men jeg mener også at det er muligt at dokumentere en meningsløs arbejdsprøvning alene i kraft af en diagnose

jeg tror det handler om at der er behov for mere viden om hvad demens er for en sygdom og at demens ikke behandles bedst ved at holde folk i gang eksempelvis i form af arbejdsprøvninger og andet men at man måske i virkeligheden kan forsinke udviklingen af sygdommen hvis man i stedet for giver borgeren en førtidspension når borgeren er klar til det og giver mulighed for at lære at leve med

jeg har noteret mig at der er nogle eksempler på at sådan forholder det sig ikke altid og det er dybt beklageligt derfor tror jeg vi skal blive ved med at tale om at der findes nogle andre og bedre løsninger

ikke er nok så er det et tema som kommer med

ligesom de andre ordførere som har været

at det vil være underligt at skrive en bestemt sygdom ind i

det må bero på en konkret vurdering af

i modsætning til nogle af de ordførere som har været tilhængere af forslaget

tror det er mest sikkert at vi lader nogle

kigge på personerne enkeltvis i stedet for at vi her blankt afviser at der ikke er nogen med nogen grad af demens overhovedet som vil være i stand til at komme i sådan et forløb

sendes igennem ressourceafklarende

sygdomsgrupper hvor man ved at der

en specifik diagnose men det er sådan en en gruppe af sygdomme

ikke blive enig om at det ikke giver nogen mening at sende den her gruppe borgere i jobafklaring når man nu ved at det kun går ned ad bakke

kommunerne presser syge mennesker

forværret og samtidig

nogle tror at andre gør det men ingen gør noget

og uanset om man bliver ved med at sige at vi har en lov der siger at

dem alligevel

alle sammen herinde siger at det skal de ikke hvordan sikrer vi at kommunen lever op til det som alle her

kommune ikke følger loven derude jeg kan ikke som

kommuner eller tvinge dem til at opføre sig ordentligt det er ikke min kompetence

der synes jeg også det er meget fornuftigt at man som medlem af folketinget kender sine begrænsninger og ikke tror at vi ved meget bedre og

alting og at vi herfra kan vurdere hvilke sygdomme der gør at folk kan arbejde og hvilke sygdomme der

kan arbejde der har jeg mere tiltro til at man lokalt kigger på den enkelte borger og tager stilling til

arbejdsevne frem for at vi her fra

undrer det mig at man så ikke vil tale en bestemt diagnose når det

hospice vi vil have penge til sclerose vi vil have penge til så kan man godt nævne specifikke

at man med en mild form for demens vil kunne

der synes vi det er mere hensigtsmæssigt at man vurderer borgernes arbejdsevne individuelt i stedet for at vi her i folketinget opstiller hvad jeg vil tillade mig at kalde rimelig firkantede regler om hvornår man ikke har nogen arbejdsevne det ved vi jo simpelt hen ikke noget om og især ikke fordi det varierer fra borger til

jo kommet bredt omkring temaet var

demens men vi har jo diskuteret mange andre aspekter og

med derhjemme at vi

genoptager diskussionen igen i morgen

enhedslisten jo ved den altid flittige ordfører herre finn sørensen har anmeldt en lignende debat og jeg vil

kommer ind på nogle af de samme temaer som har været her i dag

har gentaget i min besvarelse at der er god fornuft i at udgangspunktet er den enkelte borgers konkrete situation og ikke den konkrete diagnose selv om en meget alvorlig diagnose selvfølgelig kan gøre det mere sandsynligt at en

samtidig er det også vigtigt at understrege at den aktive indsats giver mening

står klart for alle at det for mig er helt afgørende at der ikke iværksættes formålsløse tiltag når der ikke er noget arbejdsmarkedsperspektiv

med demens men også borgere med andre typer sygdomme

jo netop også det som forligskredsen meget kraftigt har understreget med de nye initiativer som jeg gennemgik her tidligere

også været en stor diskussion om hvorvidt kommunerne fuldstændig forstår

fremhævet eksempler både i dag men ikke mindst

som er et relativt stort

kompendie på tyve sider men samtidig med det

et brev til landets borgmestre

står som afsender af der

her fra talerstolen har har nævnt

er blevet taget konkrete initiativer og ikke mindst også at brevet til borgmestrene er skrevet i et meget meget klart og letforståeligt sprog

hvordan kan man sige rammerne er for ressourceforløb jeg synes

også det er vigtigt at sige og det er ikke for at negligere dansk folkeparti det ville ligge mig fjernt

enhedslisten herre finn sørensen gentagne gange givet udtryk for at lovgivningens krav til dokumentation er så stærkt at meget syge borgere under alle omstændigheder skal igennem et tilbud for at udvikle arbejdsevnen desuden er det også blevet fremhævet at ankestyrelsen stiller krav om dokumentation for at kommunerne skal afprøve og forsøge at udvikle borgernes arbejdsevne selv om det jo er blevet sagt flere gange

der er brug for at præcisere nogle af de ting som jeg ikke har syntes har været helt tydelige når herre finn sørensen

herre finn sørensen har gjort det

lidt i tvivl om hvordan det er og så er det jo godt at kunne bruge den her anledning til

fra den orienteringsskrivelse som var en del af forligskredsens initiativer

i sig selv dokumentere at der er ret til

således følgende og jeg citerer der er tale om åbenlyse sager hvor funktionsevnen er

og hvor de helbredsmæssige oplysninger udgør en tilstrækkelig

betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklingshæmning personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller udsigtsløse og hvor prognosen er kort levetid eller at sygdommen er hastigt accelererende i sådanne sager skal der ikke iværksættes ressourceforløb

tale om en udtømmende opremsning af sygdomme og derfor betyder

heller ikke at der skal iværksættes ressourceforløb

præciseret her i dag hvis der er nogen der måtte tænke at meget syge mennesker bliver sendt gennem et ressourceforløb hvor der på ingen måde er nogen udsigt til at det vil hjælpe dem men det skal være mine bemærkninger

og som jo også er et tema som vi vender tilbage til

har nævnt her i dag når vi laver evalueringen her i løbet af to tusind og sytten

også sige at jeg går til den evaluering med et helt åbent sind der kan være behov for ting der skal justeres yderligere og

jeg også villig til at se på det hvis man ikke er det som minister

få præciseret hvordan laver man en individuel vurdering nu har ministeren selv sagt at det kan være helbredsoplysninger og der formoder jeg at det må være dem som enten en speciallæge eller ens

her er der måske en diagnose på det

gøres og kan gøres synes jeg det giver

god mening at henvise til til det skriftlige notat der findes om ressourceforløb og så uddyber jeg gerne det men i det notat er der jo blandt andet en lang række ting så jeg

er hellige som vi ikke kan diskutere jeg synes det er afgørende

ønske synes jeg at alle i folketinget

deler i dag at alvorligt syge mennesker

i forskellige vejledninger og orienteringsskrivelser så tilbage står jo spørgsmålet når vi

har set alle de eksempler som alle er enige om at tage afstand fra hvad vil ministeren så helt konkret gøre for at kommunerne ikke kan sende borgere ud i de her groteske forløb det er jo det der er kernespørgsmålet og det har vi ikke fået noget svar på hver gang vi har spurgt om det igennem de sidste tre år reformen har

nu skriver vi til kommunerne og siger at de skal opføre sig ordentligt

og vi gentager hvad der står i loven og ellers må vi vende tilbage til det når vi evaluerer det jeg tror faktisk der er rigtig mange mennesker derude der gerne vil have

gøre for at undgå at kommunerne sender alvorligt syge mennesker ud i de her groteske

i forligskredsen også under min forgænger

i højere grad

til kommunerne om hvordan

her initiativpakke er jo ét offensivt svar på det det andet er jo

det her område selvfølgelig gør jeg det herre finn sørensen hjælper også med

jeg som minister følger det ved at stille spørgsmål og ved at henvise til

i nogle af de ting vi har oplevet i den evaluering der finder sted der synes jeg bare

den fremstrakte hånd der kommer i dag selv om alle ikke kan støtte vedtagelse der ligger så er der faktisk et oprigtigt ønske i forligskredsen om

at der ikke opstår nogen af de her ulykkelige situationer som vi desværre har set det må

enhedslisten og dansk folkeparti som ikke er med i det forlig

fra en lang række interesseorganisationer

at der jo ikke er sket noget som der ikke blev advaret mod alle de ting vi har set

konkrete eksempler dem kan man ikke forudse

blev der faktisk advaret imod fra mange sider dengang

at gentage noget som står i loven i forvejen så er det vel naturligt at vi spørger hvad skulle det hjælpe at skrive det til kommunerne en gang til hvis man ikke vil forholde sig til det som er problemet nemlig at der er noget rivravruskende galt med tankegangen i den lovgivning og at det er den der skal laves om

jo fordi herre finn sørensen under den her debat har været meget enøjet i

på sin plads at sige at i

lægge de ting til grund som som er kendte der synes jeg altså bare at det fortjener et svar

i forhold til reformen som sådan og

det er jo så en debat jeg synes vi kan tage i morgen når

gør det her til trods for at det er imod alle intentioner og al vilje

være en konsekvens hvis man bryder de intentioner som der er fra

bedre udredning mere forskning og meget andet godt men handlingsplanen tog jo netop afsæt i sundheds og ældreministeriets ressort og derfor har vi i dag rejst de her tre forespørgselsdebatter til andre ministre for demens er jo ikke bare en sygdom som kræver behandling men derimod en sygdom som rammer et helt menneske og en hel familie

derfor denne forespørgsel til børne og socialministeren da demensramte og deres pårørende også har behov for indsatser som falder inden for kommunernes socialforvaltninger

og som ofte ikke tager hensyn til at systemer bliver særlig besværlige når en demenssygdom sætter ind vi ser frem til

jeg vil sikre at ansøgninger om sociale ydelser

den er med til at sætte fokus på at borgere med demens kan have forskelligartede udfordringer der stiller krav til en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling i kommunerne

svarer på spørgsmålet vil gerne starte med at sige mere generelt at vi i regeringen har et særligt fokus på borgere med demens og deres pårørende og som det også blev nævnt af herre jeppe jakobsen

en aftale om den nationale demenshandlingsplan

bliver prioriteret til tre og tyve nye initiativer

skal give et markant løft på området og det er første gang der bliver afsat så mange penge til det område demenshandlingsplanen vil blandt andet bidrage til

skabe sammenhæng og kvalitet i indsatsen over for borgere med demens og deres pårørende og understøtte at danmark bliver et mere demensvenligt land et af initiativerne betyder at der bliver etableret tolv til femten rådgivnings og aktivitetscentre spredt rundt i landet og på disse centre samles en række tilbud til borgere med demens og deres pårørende så det bliver muligt for samme center at få rådgivning om en række af de forskellige problemstillinger og udfordringer som man møder når sygdommen rammer hvis jeg så skal gå over til at svare konkret på spørgsmålet

at det er kommunerne som har ansvaret for at tilrettelægge sagsbehandlingen kommunerne har også en særskilt forpligtelse til at sikre

ikke mindst også vanskeligt ved at gennemskue sagsbehandlingsprocedurer

i regeringen finder vi at ansvaret for tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen skal fastholdes ude i kommunerne det gør vi fordi vi mener at kommunerne

er tættest på borgerne og også har de bedste forudsætninger for at tilrettelægge sagsbehandlingen ud fra individuelle hensyn i de enkelte tilfælde

vil det være muligt for kommunen at tilrettelægge en skræddersyet sagsbehandlingsprocedure for en borger med demens som måske har brug for lidt ekstra tid til at få forklaret et sagsbehandlingsskridt eller få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema

tale om at man som borger med demens har brug for lidt mere tid til vejledning i

her kan demenskoordinatorerne også spille en afgørende rolle ved eksempelvis at give oplysninger om og henvisning til kommunernes forskellige tilbud

rigtig glad for at alle kommuner ifølge kl i dag

mange steder står de nemlig for at koordinere en kvalificeret indsats for borgere med demenssygdomme og ikke mindst også for

men selv om ansvaret for tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen er placeret i kommunerne

betyder det ikke at der ikke gøres noget fra centralt hold for at understøtte at kommunerne gør sagsbehandlingen så enkel

forståelig og ikke mindst også så gennemskuelig som muligt for den enkelte borger så der bliver løbende udviklet redskaber som kommunerne kan gøre brug af

i den tværsektorielle organisering og koordinering så som internt i den enkelte kommune redskaberne er generelle for socialområdet men de kan selvfølgelig også anvendes i forhold til demens redskaberne skal medvirke til at sikre en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling

jeg kan som relevante redskaber

på voksenområdet og oda projektet

på voksenområdet er der en handlevejledning for koordinatorfunktionen på voksenområdet hvor

tilknyttede implementeringsguider som er centrale i sager hvor

og hvor borgeren også har en løbende kontakt med kommunen der er også redskaber

som kan bruges i forhold til nye borgere med komplekse sager og i forhold til borgere som ikke selv kan koordinere et forløb oda projektet har til formål at forbedre indsatsen for borgere med demens og deres pårørende oda indeholder redskaber som kan være med til at sikre et mere koordineret samspil mellem den kommunale myndighed leverandører af ældrepleje og frivillige sociale organisationer

redskaber til analyse og planlægning af den kommunale organisering og koordinering af indsatsen så ud over redskaberne til at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af sagsbehandlingen på en mere enkel forståelig og gennemskuelig måde

er vi i regeringen også i færd med at gennemføre regelændringer som skal lette sagsbehandlingsprocedurerne på hjælpemiddelområdet til gavn og glæde for både borgere og kommuner det sker som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelse hvor vi netop nu er i gang med at foretage de

men også gerne hurtigere kan få et hjælpemiddel eller et forbrugsgode

en anden regelændring er at gøre det obligatorisk for kommunerne at anvende tro

ved genbevilling af hjælpemidler det betyder at i de tilfælde hvor funktionsnedsættelsen er uændret og der blot er behov for en udskiftning af et hjælpemiddel

ikke ske en ny sagsbehandling med ny udfyldelse af ansøgningsskemaer ny indhentning

oplysninger og så videre og så videre det er altså nok at borgeren underskriver en tro og loveerklæring som dokumentation for at behovet fortsat er til stede jeg håber meget at disse regelændringer vil være med til at lette sagsbehandlingsprocedurerne for både kommuner og borgere

selvfølgelig også for borgere med demens

altså regeringens holdning at ansvaret for tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen

bedst tjent med at blive fastholdt ude i kommunerne men fra centralt hold skal vi naturligvis understøtte at kommunerne gør sagsbehandlingen så enkel forståelig overskuelig og gennemsigtig som overhovedet muligt for den enkelte borger derfor bliver der også

sammenhængende sagsbehandling ligesom der også bliver gennemført lettelser i sagsbehandlingsprocedurerne på specifikke områder

vil regeringen også drøfte med kl hvordan kommunernes opmærksomhed

at sikre en bedre og enklere og mere sammenhængende sagsbehandling

giver ikke altid ja vel faktisk stort set aldrig mening for borgerne at forskellige indsatser hører under forskellige kontorer og forvaltninger kan skabe fokus i netop den indsats den enkelt medarbejder skal levere

og at forskellige ydelser og forskellige hjælpeindsatser falder under forskellige paragraffer er overskueligt for sagsbehandleren der skal tildele hjælpen men denne sirlige strukturering og kasseinddeling behøver

være noget som borgeren skal præsenteres for eller være noget

borgeren skal forholde sig til

sætte sig ind i for at kunne få den hjælp som er nødvendig for den enkelte borger det må og skal ikke være svært at få den hjælp man har behov for i danmark punktum og det gælder i særlig grad når man rammes af en demenssygdom

demens er en sygdom som i forhold til emnet vi diskuterer her er så djævelsk indrettet at jo mere specialiseret støtte fra det offentlige man har brug for desto sværere har man ved at gennemskue

derfor har samfundet en helt særlig forpligtelse til at gøre det overskueligt for den demensramte at få den hjælp som vil gøre det muligt at fortsætte sit liv så længe som muligt

vi også glade for at regeringen vil tage det her op over for kommunerne for det er her opgaven ligger der skal findes nye metoder

forenkle den måde man som borger møder det offentlige på det er ikke borgerens opgave at forstå kommunen det er kommunens opgave at forstå borgeren jeg skal til sidst på vegne af dansk folkeparti venstre

at borgere med demens kan have forskelligartede udfordringer der stiller krav til en sammenhængende helhedsorienteret og individuel sagsbehandling folketinget noterer sig med tilfredshed at regeringen har særligt fokus på borgere med demens og deres pårørende og at der i den nationale demenshandlingsplan er afsat midler til et markant løft af området folketinget er enig i at ansvaret for sagsbehandlingens tilrettelæggelse fastholdes kommunalt og mener at demenskoordinatorer spiller en afgørende rolle i koordineringen af kommunernes demensindsats folketinget har med tilfredshed noteret sig at der for at understøtte en enkel og forståelig sagsbehandling løbende udvikles redskaber som kommunerne kan anvende de demente og deres pårørende skal oplyses om alle valgmuligheder for hjælp og behandling private som offentlige så det frie valg styrkes folketinget er derfor tilfreds med at regeringen vil drøfte med kl hvordan kommunernes opmærksomhed på

i den grad ikke særlig

handling men nævner sådan de gode viljers parkeringsplads og det er da også et smukt formål men det ser ikke ud til at flytte alverden vi har den opfattelse at der er brug for handling

og gerne meget mere handling på det her område demens og i øvrigt en række andre sygdomme har så indgribende konsekvenser for den ramte og vedkommendes pårørende at vi bør kunne stille med det allerbedste beredskab alle er enige om

men sandheden er jo at afstanden mellem borgerne og det offentlige i dag er så stor at det ikke er her

nå at sætte tidligt ind kendskabet til den enkelte borger i den enkelte forvaltning er simpelt hen ikke tilstrækkelig til at vide om der er sket ændringer i borgerens situation her bærer de pårørende en

ofte en opgave som bliver overset vi ved at de ofte har svært ved at vurdere rækkevidden af de signaler

der er de tidlige symptomer på demens og i øvrigt en række andre lidelser ofte må de støtte sig på foreningsbaserede initiativer der

orienterer om symptomerne men det er jo ikke resultatet af en målrettet indsats fra de offentlige aktører som ligger til grund herfor

det bør være dem der er de bærende og de stærke også i de tidlige stadier borgeren har krav på en udredning for at konstatere at der er tale om demens eller en anden progredierende lidelse en udredning

og mærke skal hvile på sundhedsfaglige vurderinger ofte er det den praktiserende læge der er den næste station efter den pårørende

at der er et godt kendskab til borgeren

vurdere om der er sket ændringer i i personligheden og adfærden der kunne tyde på en sygdom derfor skal der være god adgang til et velfungerende sundhedsvæsen der kan følge op på den praktiserende læges vurdering når dette grundlag er tilvejebragt handler det om at kommunen skal følge op med den håndholdte indsats som den demente har behov for det skulle være vores indledning til

gerne læse følgende

op på vegne af socialdemokratiet radikale venstre socialistisk folkeparti

folketinget konstaterer at borgere med en række progredierende sygdomme herunder demenssygdomme har forskelligartede udfordringer der stiller store krav til en sammenhængende og helhedsorienteret indsats tidlig indsats og udredning er helt afgørende for at støtte og bevare helbredstilstanden bedst muligt folketinget konstaterer at der stadig er store udfordringer forbundet med at give mennesker med disse sygdomme blandt andet demens en tidlig og sammenhængende indsats folketinget konstaterer at både kommuner og regioner spiller en væsentlig rolle i at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for disse borgere udredningen skal ske af sundhedsvæsenet og kommunen skal følge op med en håndholdt indsats folketinget opfordrer regeringen til at inddrage borgere med demens og andre progredierende sygdomme og deres særlige problemstillinger i arbejdet med det

folketinget opfordrer regeringen til at drøfte med kl og regionerne hvordan opmærksomheden på generelt at sikre en bedre enklere og mere sammenhængende sagsbehandling kan øges det

at ordføreren er lidt skuffet over at dansk folkeparti ikke har lagt op til handling det er jo fordi det

vedtagelse uden retsvirkning hvis vi vil have handling går vi efter beslutningsforslag eller lovforslag det er der man kan få noget der signalerer handling

se fremad lad os handle sammen jeg kan forstå på en gallupmåling at det netop er socialdemokratiet og dansk folkeparti som befolkningen ser mod hvis der skal ske noget på ældreområdet

den sygdom som er fremadskridende så det er jo den håndholdte indsats vi vil

bedre i stand til at leve op til det med de finanslove som

dansk folkeparti får vedtaget sammen med regeringen skal jeg ikke kunne svare på men det kan herre jeppe jakobsen svare

tager udgangspunkt i borgerens situation

den kan være vidt forskellig det kan være en tidlig

møder frem med eller det kan være en sen og så er der himmelvid forskel på den indsats som skal finde sted og det er altså op til kommunen

agere på den bane så det er den indsats der er behov for det er også derfor vi opfordrer til at det ikke alene er kommunerne der skal levere på den her dagsorden

når man først har diagnosen at komme på

tilskud til sin medicin når man skal ind alle mulige

det har vi jo sat penge af til og det har vi lavet en national

nogle får det konstateret på et ganske tidligt tidspunkt

håndtere det her og derfor er der ingen forskel i

bliver konstateret og det er fint at der er en national handlingsplan det undsiger vi overhovedet ikke og vi er med på at kommunerne skal følge op med den håndholdte indsats som skal afspejle at

fra det sundhedsfaglige system

til kommunen som så kan gå i gang med en sagsbehandling medmindre borgeren tager sin sag

udskrivningsbrev eller hvad det nu er med så er der ingen sikkerhed for det

de her borgere er nogle som er rigtig svage og som har en svag sygdomserkendelse og har få ressourcer at trække på og derfor er der jo en nødvendighed

diagnosticerende sundhedsvæsen arbejder meget tættere sammen med

jeg skal i øvrigt hilse fra venstres socialordfører

det samlede antal demensramte skønnes dog at være langt højere og læg dertil at antallet af demensramte forventes at stige de kommende år det stiller store krav til indsatsen på området det er også baggrunden for at regeringen og de øvrige partier bag satspuljen i efteråret præsenterede en national demenshandlingsplan og med planen øremærker vi knap en halv milliard kroner til området frem mod og nitten så vi kan gøre danmark til et mere demensvenligt land både for de demensramte og for de pårørende sundhedsministeren sagde i forbindelse med præsentationen af handlingsplanen at demens er et stort og komplekst sygdomsområde det er der ingen tvivl om

også helt på sin plads at vi investerer i demensområdet og derfor er det også glædeligt at vi over en bred politisk

om netop den prioritering for så vidt angår forespørgslen her adresserer den som bekendt sagsbehandlingen på socialområdet hvordan vi sikrer at mennesker med demens får en mere sammenhængende sagsbehandling med så få sagsbehandlere som muligt

bliver lettere at håndtere venstres generelle tilgang til demensindsatsen bygger på værdighed tryghed og respekt for forskellighed det var også nogle af de værdier der blev fremhævet af satspuljepartierne i forbindelse med demenshandlingsplanen

derfor danner de også grundlaget for venstres tilgang til forhandlingen af denne forespørgsel venstre støtter

sammenhængende indsats fordi det i vores optik medfører den mest optimale sagsbehandling for både de demensramte og deres pårørende samtidig

har vi øjet på individet og dets forskelligheder vi må nemlig ikke glemme at have blik for den enkelte for det enkelte menneske heller ikke i sagsbehandlingen på den baggrund kan jeg meddele at venstre kan tilslutte sig det forslag til vedtagelse som dansk folkepartis ordfører netop har læst op fra talerstolen venstre noterer sig med glæde at der er drøftelser med kl

når de har brug for hjælp i kommunen

som man kan læse ud af spørgsmålet er at det især sigter på hvordan vi sikrer en bedre og mere sammenhængende sagsbehandling hvor der er så få sagsbehandlere som muligt men også hvordan

social hjælp det er også meget almindeligt at de sagsbehandlere som sidder og skal forholde sig til de ansøgninger som kommer ind sidder med store bunker af sager og skal forholde sig til rigtig mange forskellige borgere på én gang og så er der også det forhold at de mennesker som har behov for hjælp ofte er nogle mennesker især når det gælder demens

at det at det kan være vanskeligt at overskue sagsbehandlingen vi ser det som et symptom når

vi i det sociale system støder på at folk af egen lomme betaler private sagsbehandlere og advokater

til møder med kommunen det er jo et tegn på

retssikkerhed bliver varetaget ordentligt

bliver fremhævet i spørgsmålet at det er vigtigt at sikre en sammenhængende sagsbehandling og

at man skal forholde sig til rigtig mange forskellige mennesker og man skal starte forfra hver eneste gang man

føles som at løbe panden mod en mur for mange borgere og derfor synes jeg det kunne være interessant når vi taler

sagsbehandler sidder med vi kender det som sverigesmodellen og efterhånden er det blevet til herningmodellen

godt vi kan lade os inspirere af når det gælder

for eksempel også de dementes

lægges der op til at der skal være demenskoordinatorer i alle kommuner

ikke den der sidder med den egentlige sagsbehandling

det er der jo ikke sat penge af til i demenshandlingsplanen og der mener

få sagsbehandlere i mødet med kommunen

også tilføje til den debat vi har at når det handler om at gøre det enklere og mere overskueligt at gå til

jo fint nok at der udvikles redskaber til den slags men jeg mener det er en del af det problem vi ser med den tvungne digitalisering som borgerne mødes med det at man skal udfylde ansøgninger digitalt og at det i hvert fald som udgangspunkt som udgangspunkt er forventningen at man som borger gør det ved vi er en barriere både for ældre men sådan set også for mange andre

det er uhyre vigtigt at vi holder fast i at der er en mulighed for at blive fritaget fra den tvungne digitalisering når det handler om at kunne få adgang til det man egentlig har

vil jeg sige når vi diskuterer demenshandlingsplanen som i hvert fald ligger i kanten af dagens forespørgselsdebat

både fordi den finansiering i sig selv er hamrende asocial og betales af de mennesker som har mindst

ved at forstå og forholde sig til hvad der sker omkring dem

de har brug for stabilitet og så få men genkendelige mennesker og omgivelser som muligt

meget afhængige af pårørende eller andre som kan hjælpe dem med selv den mindste lille ting i hverdagen for slet ikke at tale om komplicerede ting som sagsbehandling i det offentlige system jeg har hørt om ansøgning til støttestrømper som krævede ansøgning i hele fem eksemplarer

at det er besværligt er ansøgningen forbundet med en hel del flere omkostninger end selve støttestrømpen jeg kan kun støtte at der indføres mere sammenhængende og enkle procedurer for sagsbehandling og ansøgninger og i øvrigt gerne en bagatelgrænse det gælder helt generelt for alle områder og for mennesker med demens gælder det især fordi de som regel ikke selv vil være i stand til at hitte rundt i alle papirer procedurer og mange forskellige sagsbehandlere

at en bedre og mere sammenhængende og mindre bureaukratisk sagsbehandling med færre sagsbehandlere på alle områder bør være et mål og for at understøtte dette mål på ældreområdet har ældreministeren blandt andet nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med

et af initiativerne i den omfattende omfattende nationale handlingsplan for borgere med demens er også at der bliver etableret tolv til femten rådgivningscentre hvor borgere med demens og deres pårørende kan få råd og vejledning fra et og samme center ud over

være sammenhængende enkel og med så lidt bureaukrati som muligt

og at borgere generelt gøres bekendt med alle valgmuligheder for hjælp og behandling både private og offentlige således at vi styrker det frie valg liberal alliance støtter teksten som tidligere blev læst op af herre jeppe jakobsen

mennesker med demens er i en helt særlig situation det var hun også jeg har selv set

for den person der får demens og

nævnt i dag at det er en sygdom hvor sygdommen ikke over tid kan blive bedre desværre

hvad vi kan for at den bliver en af de urimelige ting der sker nu er at

mennesker der frygter at have en demenssygdom kan risikere at vente op til halvtreds uger på overhovedet

komme igennem en sagsbehandling og på at blive udredt det sker på trods af lovkrav om hurtig udredning som man kan

for jo bedre og jo hurtigere sagsbehandlingen og udredningen er jo hurtigere får man en afklaring og jo hurtigere kan man få en meningsfuld hverdag med med bedre livskvalitet

i den nye nationale handlingsplan for demens som er blevet nævnt nogle gange i dag

og som vi også er med i er

hundrede og fem og fyrre million kroner til bedre og hurtigere udredning af demens samtidig

skal vi også sikre at at regeringen

sammen med kommunerne retter opmærksomhed på at sikre

sammenhængende sagsbehandling som det også bliver nævnt i den vedtagelsestekst vi er med i og vi håber at de ting tilsammen kan gøre

hverdagen og livssituationen for den enkelte med

er i kontakt med sagsbehandlere og visitation

indtræffer det er en rigtig svær situation

at nyde samværet med den man holder af

hjælp skal man

situation så det er særdeles afgørende

den sidste tid skal bruges med den demente ikke med en masse forskellige sagsbehandlere

ikke med usikkerhed om hvem der nu behandler ens sag det her er i virkeligheden så væsentligt et princip at man jo sagtens kan bruge det

på ældreområdet handicapområdet og udsatte børn og jo

man er i kontakt med jo bedre men det vigtige er ikke kun

sammenhængende patientforløb og det er det vi sætter fokus på i vores

for kommuner og regioner har en væsentlig rolle at spille

i sundhedsaftaler med opgaveafgrænsninger og samspilsrelationer i en fælles koordination og et sammenhængende

pårørende og den syge kan have mest muligt samvær i den meget svære

holde godt øje med den sammenhængende indsats i forhold til sagsbehandlingen og vilkår for mennesker med demens men også øvrige patientgrupper med progredierende sygdomme som for eksempel parkinsons

at det desværre kun bliver værre så meget desto mere overrasket er jeg også over dansk folkepartis forslag til

som efterlader det indtryk at det faktisk går ganske godt

undlade at benytte lejligheden til at udtrykke et ønske om at vi i forhold til borgere med demens og andre progredierende sygdomme kan forbedre indsatsen i forhold til sagsbehandling fælles for

som får sådan en diagnose er nemlig at det eneste der er sikkert er at det bliver værre

det også et behov for tæt håndholdt og koordineret samarbejde mellem kommuner og regioner alt for ofte må borgere som modtager sådan en diagnose nemlig klare sig selv alt for længe og det er ærgerligt af flere årsager det er de færreste som har kendskab til hvordan man forebygger at sygdommen udvikler sig hurtigt og de færreste har kendskab til hvilke hjælpemidler der eventuelt kunne gøre hverdagens nye udfordringer mindre men forebyggelsen har betydning for livskvaliteten og sekundært i den her sammenhæng altså også for samfundsøkonomien

om patienter med progredierende diagnoser modtager én samlet handlingsplan en plan hvor sagsbehandlere hjemmepleje og den regionale behandler samarbejder om at afhjælpe de udfordringer som diagnosen medfører både i forhold til job eller pension i forhold til diverse behov for tilskud til medicin

behov for hjælp både på kort og lang sigt og meget andet derfor er jeg også glad for at flere partier tilslutter sig en vedtagelsestekst som i det mindste anerkender udfordringen og insisterer på at der er behov for en særlig indsats så sagsbehandlingen i forhold til borgere med blandt andet demens skal være håndholdt og koordineret mellem regioner og kommuner sf bakker derfor også op om

nationale handlingsplan indeholder

sige gentagne gange vi mener at

national handlingsplan skal den gå ind over alle ministerier

at ryger de sgu på røven

demens isoleret set altså noget med ansøgninger

så jeg tænker at forespørgselsdebatten

for at være koordinerende i forhold til borgere med demens og der prøver jeg så bare at sige som jeg også gjorde i den foregående debat at jeg

kunne overføre det til andre områder

det der med at have én sagsbehandler som kan holde fast i hvad

er de siger på hospitalet i forhold til min nuværende situation

er for nogle hjælpemidler

kan have behov for på den lange bane og så videre det giver rigtig god mening og

man mangler

sundhedsministeriet og udredning og alle de her ting har vi sat penge af til så det her handler jo om at når

efterfølgende jeg kunne godt drømme om at

man tænkte sagsbehandling sammen i forhold til borgere som har progredierende lidelser fordi det eneste vi er sikre på er at det bliver værre og derfor er der også behov for nogle som hele tiden kan holde hånd i hvad næste step være i forhold til behov for hjælp det kunne være bolig det kunne være pension det kunne være

afsat fire hundrede og halvfjerds million

over de her fire år

tre og tyve nye initiativer som skal give et markant løft på området det synes jeg da må være

demenshandlingsplan er nu på vej ud for at virke

med demens men så sandelig også

de pårørende de pårørende er her

det er dem der står med mange af opgaverne det er glædeligt at kommunerne

vi har tidligere opsporing bedre kvalitet i pleje støtte til mennesker med demens og pårørende

i kommunalt regi arbejdet meget med demensområdet og jeg kan sige at vi

nye publikationer senest er

som har indspark til hvordan vi takler problematikken omkring de demente der er mange forskellige spillere på det område det vil sige

at det breder sig som ringe i vandet

dels fra de tolv til femten rådgivnings og aktivitetscentre vi er i gang med at etablere dels fra de ekspertiser der er i regionalt regi

simpelt hen for at koncentrere og samle de her opgaver

at man kommer fra regionalt regi

meget meget vigtige spillere vi er kommet rigtig langt i danmark på det her område vi kan komme meget længere vi ved at det er et meget komplekst område der er

meget svær problematik også fordi det er

sygdom som jo slår ned hvor man

kan komme ind og det betyder at den pårørende kan få en fritime

at man kan få en værdig hverdag

på masser af forskellige områder som vi slet

synes at vi er på rette vej og de konservative støtter forslaget til vedtagelse som er læst op af dfs ordfører

der er både socialordførere

tro at den sidste ordfører også godt kunne have været kommunalordfører der var i hvert fald også et godt kommunalt perspektiv

har været meget nyttigt og inspirerende og det

at folketinget er tilfreds med at vi i regeringen har et særligt fokus på demensområdet og jeg har også sådan noteret mig at der er en

drøfte med kl hvordan kommunernes opmærksomhed på at sikre en bedre enklere og mere sammenhængende sagsbehandling kan øges men mest af alt

for at opleve det fælles engagement omkring demens som sygdom som samtlige ordførere har demonstreret her i salen

internt i socialministeriet om måske at gå lidt tættere på nogle af tingene

kunne vi her indrette os lidt bedre så vi også tager hensyn til demens noget af det som jeg

at serviceloven har én paragraf for hjælp til den demensramte og én paragraf

hjælp til familien altså

det noget man måske kunne forestille sig at man

skaber hjemmel til at kommunerne får

mulighed for at bruge en mere forenklet sagsbehandlingsprocedure

nævnte det med at vi gør det obligatorisk for kommunerne at bruge de her tro og love erklæringer sådan at man ikke hvis man har brug for et hjælpemiddel

skal igennem en lang ansøgningsproces på ny men at man altså bare hvis man har samme behov

tro og love erklæring og så får man det samme

er noget vi har været opmærksomme på igennem en tid men jeg tror også det er noget vi kommer til at være opmærksomme på

ikke enig i at man godt kunne indrette lovgivningen

en mere helstøbt indsats

behov for en kolonne af tiltag ved siden af pårørende ved siden af

og det er børnehandicap det er jo ikke nogen hemmelighed

at jeg her har har øjnene

om om loven så også bliver fulgt vi har jo desværre set på børnehandicapområdet

omgørelser altså hvor man enten

sender sagen tilbage i kommunerne eller hvor man simpelt hen

er et meget højt tal det er også derfor jeg har lavet den her såkaldte

netop at at vi ser

bliver trukket igennem nogle retssager

man på forhånd ved at vedkommende

sådan sagde retten i glostrup om en ældre kvinde der havde overfaldet en sundhedshjælper men selv om hun

kunne straffes på grund af sin demens

overfaldes når de passer deres arbejde men at føre en proces selv om man ved at personen ikke selv er bevidst om sine handlinger

er unødvendigt det hjælper ikke de ansatte det hjælper ikke den syge og det hjælper slet ikke familien der bliver pålagt at betale for retssagen samtidig bruger vi en del ressourcer i retsvæsenet som kunne have været brugt

det er begrundelsen for den forespørgsel som vi rejser da vi mener vi kan sikre det på andre måder

omkostninger når man på forhånd ved at vedkommende ikke kan dømmes på grund af varig inhabilitet indledningsvis vil jeg gerne slå fast at jeg fuldt ud anerkender og deler den bekymring for varigt inhabiles møde med

er inde på jeg har med andre ord stor forståelse for den vanskelige situation som varigt inhabile personer befinder sig i det er min grundlæggende holdning at vi som samfund er forpligtede til at tage os af udsatte persongrupper og det gælder naturligvis også varigt inhabile eller psykisk afvigende som de også kaldes selv

er nu engang termen men misforstå mig nu ikke det er

jeg kommer nærmere ind på hvordan jeg stiller mig til forespørgslen vil jeg lige ridse op hvordan vores straffesystem egentlig er indrettet på på dette område straffesager mod psykisk afvigende behandles ud fra et andet udgangspunkt end normale straffesager og det er med god grund psykisk afvigende har det ofte svært og de forstår ikke altid de almindelige normer i samfundet eller konsekvensen af deres handlinger i sådanne sager kan anklagemyndigheden derfor i visse tilfælde meddele personen et tiltalefrafald i stedet for at indbringe sagen for retten med påstand om at der idømmes en foranstaltning tiltalefrafald anvendes særlig

allerede har fået en behandlingsdom hvis man som følge af tidligere kriminalitet allerede er undergivet en foranstaltning

ambulant behandling det er her en vigtig pointe at selv om den pågældende ikke straffes på sædvanligvis med for eksempel

idømmes der en såkaldt foranstaltning

retssamfund hvor bestemte persongrupper ansvarsfrit kan begå for eksempel vold uden at samfundet reagerer og forsøger at forhindre at det sker igen omvendt skal vi selvfølgelig have et retssystem der tager højde for den

ved vurderingen af om der overhovedet skal føres en straffesag

hvordan en eventuel straffesag skal afgøres

den forbindelse med al tydelighed pointere at det heldigvis også er

fungerer i dag der er en passende balance mellem forståelse og rummelighed i forhold til personer der har disse helt særlige udfordringer og hensynet til ofrene og nødvendigheden af at forebygge yderligere kriminalitet et andet spørgsmål er så om det er rimeligt

hvis man findes skyldig i en straffesag men er straffri som følge af sin psykiske tilstand i alle tilfælde skal betale sagens omkostninger efter min mening er det et grundlæggende og korrekt princip at den der dømmes pålægges at betale sagens omkostninger frem for staten det gælder uanset om gerningsmanden idømmes en almindelig straf eller om gerningsmanden er er straffri som følge af sin tilstand og i stedet idømmes en behandlingsdom men domstolene kan dog efter de gældende regler efter en konkret vurdering bestemme at omkostningsansvaret i straffesager skal begrænses hvis det ellers vil komme til at stå åbenbart i misforhold til

at man kan spørge sig selv om det nu også er helt rimeligt at en dømt psykisk afvigende i alle tilfælde skal betale sagens omkostninger jeg vil derfor i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag der ændrer på undtagelsesbestemmelsen i retsplejeloven så domstolene får bedre mulighed for at vurdere

i en konkret retssag er rimeligt at en dømt person der er straffri som følge af sin psykiske tilstand skal betale sagens omkostninger samtidig vil det i bemærkningerne til lovforslaget blive tilkendegivet at den nuværende praksis hvorefter en dømt person der er straffri som følge af sin psykiske tilstand skal betale omkostninger

så der fremover foretages en konkret rimelighedsvurdering hvor de særlige hensyn til disse personer kan indgå det vil næppe være muligt at opstille mere faste retningslinjer da de her sager er meget forskellige og der er stor

psykisk afvigelse kommer til udtryk hos den enkelte person det er derfor vi har brug for at det kan vurderes i det enkelte tilfælde hos domstolene så lovændringen har

hen den hensigt at domstolene får bedre mulighed for at balancere de forskellige hensyn der gør sig gældende i disse straffesager jeg jeg har fuld tillid til at

domstolene selvfølgelig kan håndtere det inden for de rammer som vi

i forvejen straffen

i straffesager og er vant til at skulle foretage konkrete rimelighedsvurderinger

håber hermed at jeg har har svaret klart og tydeligt på forespørgslen og jeg er sikker på at vi alle sammen deler den opfattelse at samfundet selvfølgelig kun skal føre straffesager mod psykisk afvigende hvis der er et konkret behov for det og sådan er reglerne også indrettet der tages i dag særlige hensyn til psykisk afvigende og en eventuel behandlingsdom fastsættes efter hvad der er nødvendigt for at forebygge at den pågældende begår ny kriminalitet det er som det skal være jeg er derimod enig med

at det ikke i alle tilfælde virker rimeligt at man også skal betale sagens omkostninger og på det punkt kan der være behov for at foretage en ændring af reglerne som jeg så har præciseret jeg håber

så enige om

og nu ser det ud til at vi faktisk er enige alle sammen og at ministeren faktisk også

klæde pårørende på og lave netværk

så skal trækkes igennem en sag som den her det var en ulykkelig historie som

at vi står her

diagnosen demens er rigtig mange former

at der findes to hundrede former det sagde venstres sundhedsordfører så det må vi tro på

værre end andre kan man sige

de rette kompetencer

en masse medicin det er de tiltag der er

jo ikke altid den udadreagerende

så både

skal vi sikre det bedst mulige når det er sagt ved vi

ramme personalet og desværre tror man nogle steder

at få en arbejdsskadeerstatning skal melde det til politiet men det behøver man ikke jeg ved at der er nogle faglige organisationer der siger det men

dispensationsmuligheder

ulykkeligt for de berørte at køre en retssag når

er bevidste om deres handling

tiltalte på gerningstidspunktet utilregnelig på grund af en tilstand der må sidestilles med sindssygdom i stedet bestemte retten at den ældre kvinde forsat skulle bo på den skærmede afdeling på plejehjemmet hvor hun allerede var beboer

straffet fordi hun var utilregnelig blev hun alligevel dømt til at skulle betale sagens omkostninger og det var trettentusind kroner det er rigtig mange penge for en syg person som ikke har andet end sin folkepension hvoraf langt det meste går til at betale for på plejehjemmet så det er nogle af de ting som

jeg bliver gjort ved den lovændring som

justitsministeren lægger op til

ulykkelige situationer og så håber vi at den nationale handlingsplan løfter området og at der kommer flere varme hænder mindre medicin og nogle gladere mennesker med demens

af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance alternativet socialistisk folkeparti

at der allerede findes særlige regler for strafforfølgning af lovovertrædelser begået af varigt inhabile og at langtfra alle sager af denne karakter ender som straffesager ved domstolene folketinget anerkender at det er et grundlæggende princip at den dømte i en straffesag skal betale sagens omkostninger frem for staten folketinget noterer sig samtidig at de gældende regler lægger for snærende bånd på domstolenes mulighed for at kunne foretage en konkret og individuel vurdering af om det er retfærdigt at en dømt person der er straffri som følge af sin psykiske tilstand skal betale sagens omkostninger folketinget noterer sig at regeringen derfor i næste folketingssamling agter at fremsætte lovforslag om ændring af retsplejeloven så domstolene får mulighed for at vurdere

en konkret straffesag er rimeligt at en dømt person der er straffri som følge af sin psykiske tilstand

retssager eller skal betale store beløb i sagsomkostninger mennesker som er ramt af demens eller en psykisk lidelse skal kunne få en behandling som er fair og retfærdig og som tager hensyn til at de er ramt af en sygdom de skal ikke udsættes for at skulle betale omkostninger for handlinger de på grund af deres sygdom ikke er herre over

socialdemokratiet er det væsentligt både at beskytte den syge men selvfølgelig også de mennesker som bliver udsat for vold eller overfald af en der er syg som oftest personale

arbejder med udsatte borgere det er vigtigt at understrege at deres vilkår og sikkerhed er meget vigtigt for os vi skal sikre at dem som arbejder med de mest udsatte mennesker i vores samfund og gør en kæmpe indsats ikke bliver udsat for vold ogeller overgreb som reglerne er i dag har retten allerede mulighed for at fritage en dømt men straffri men straffri person for at betale sagsomkostninger hvis man er erklæret varigt inhabil

man eksempelvis lider af en demenssygdom er det allerede muligt at blive fritaget for at betale sagsomkostninger det er op til retten at vurdere i den enkelte sag og derfor ser vi også at nogle kommer til at betale

det er netop på den baggrund denne forespørgsel er blevet

fordi der åbenbart findes sager hvor mennesker som tydeligvis har været har været svært demente er blevet dømt og tvunget til at betale sagsomkostninger og det giver jo ikke nogen mening vi vil gerne være med til at se på om det kan gøres bedre at vi sikrer at personer som er erklæret syge for syge til at kunne stå til ansvar for deres handlinger og er erklæret inhabile fritages for strafansvar

det synes vi er fornuftigt derfor er vi også glade for at der bliver sat fokus på området og at der bliver set på om

ligger os meget på sinde og vi har en fælles ambition med dansk folkeparti om at sikre at mennesker med demens på alle måder lever et værdigt liv jeg skal hilse fra venstres retsordfører og så skal jeg indledningsvis også sige at jeg taler på vegne af det konservative folkeparti for så vidt angår denne forespørgselsdebat bør vi måske lige forsøge at afgrænse emnet for jeg går ud fra at der alene tales om sagsomkostninger i straffesager altså ikke i civile sager som jo er mellem to borgere i straffesager bærer staten omkostningerne til selve rettens virke altså dommerløn anklager husleje

skal den dømte betale salær hertil og det er vel denne udgift som vi taler om i debatten hvor mange sager taler vi så om det står mig faktisk ikke helt klart men der er helt sikkert sket en stigning efter

det blev en betingelse at offentligt ansatte for eksempel plejepersonale skal anmelde en sag til politiet for at få erstatning fra nævnet for voldsofre jeg ved at justitsministeren ser på den regel og det er der god grund til idet politiet har nok at lave og idet en dement der dømmes skyldig meget sjældent straffes jævnfør bestemmelsen i straffelovens

seksten og ni og tres selv om en dement dømmes men fritages for straf efter disse bestemmelser risikerer vedkommende alligevel at blive idømt sagsomkostninger det kan virke urimeligt og allerede i dag har vi faktisk en bestemmelse i retsplejelovens §

stykke fire hvorefter retten kan og jeg citerer begrænse omkostningsansvaret når den finder at dette ellers ville komme til at stå i åbenbart misforhold til domfældtes skyld og vilkår

og derfor hilser vi en yderligere præcisering og ministerens varslede initiativer velkommen med glæde venstre kan støtte vedtagelsesteksten som dansk folkepartis ordfører tidligere læste op og det samme gør sig gældende for det konservative folkeparti

havde overfaldet en plejehjemsvikar og det førte til at plejehjemmet anmeldte den pågældende kvinde til politiet politiet afhørte kvinden til trods for at det faktisk ikke var muligt at føre en egentlig samtale med hende og der

gennemførte man altså retssagen alligevel men man konkluderede at hun ikke kunne straffes på grund af

en absurd situation at hun så alligevel ender med at kunne blive pålagt at betale sagens omkostninger

den del af forslaget til vedtagelse kan vi også fuldstændig bakke op om fra enhedslistens side når vi ikke er medforslagsstillere til den

skyldes det simpelt hen at der er en helt anden sætning som

have med som venstres ordfører også lige nævnte at der er et grundlæggende problem i at

er en opfattelse af at det er nødvendigt at politianmelde når personale bliver udsat for vold på deres arbejdsplads for eksempel af en borger der er dement eller det kunne også være andre borgere man arbejder med

udviklingshæmmede og andre det er et grundlæggende problem at det er meget vanskeligt at få adgang til erstatning

der også er en forståelse af det skal anmeldes til politiet før man kan få en erstatning så det er et helt fundamentalt

behov vi har at kigge på de regler

sammen med blandt andet dansk folkeparti det konservative folkeparti som nu sidder på justitsministerposten og sf hvor vi kiggede på om man ikke kunne undersøge det

område mere grundigt lægge frem hvad der kunne være af muligheder for at sikre

en mulighed for at få fuld erstatning når man som medarbejder udsættes for vold på arbejdet det tror jeg ville være medvirkende til at mindske det her problem men selvfølgelig er der også et særskilt problem i at man kan pålægges

psykisk sygdom eller som på anden vis er varigt inhabile skal igennem retssager og betale sagsomkostninger

varigt inhabile eller personer med anden psykisk sygdom kan have svært ved at forstå og forholde sig til hvad der sker omkring dem

disse mennesker skal vi hjælpe bedst muligt men ved voldelig adfærd over for andre mennesker skal vi altid tage hensyn til offeret der skal være en retsfølelse og vi skal gøre hvad vi kan for at undgå at nye overfald kan finde sted derfor er

til at være nogle procedurer hvor man tager stilling til hvad der skal ske med voldspersonen også selv om der er tale om en psykisk syg person en sådan procedure kan være en straffesag hvilket dog langtfra altid er tilfældet men for mennesker som er erklæret varigt inhabile på grund af demens eller anden alvorlig sygdom bør der være mulighed for en individuel vurdering så man undgår forløb der er uhensigtsmæssige både for borgerne og for samfundet i dag findes der allerede særlige regler der gør at i mange sager hvor der

er tale om psykisk afvigende personer

tiltalefrafald i straffesager hvor dette ikke sker og den tiltalte dømmes er det som udgangspunkt den dømte selv der skal betale sine omkostninger og ikke staten det bør fortsat være udgangspunktet men der kan være sager hvor det ikke virker rimeligt at en dømt person der er straffri som følge af sin psykiske tilstand skal betale sagens omkostninger

at justitsministeren lægger op til at se på en lovændring der giver domstolene mulighed for at foretage en individuel vurdering af om det i en konkret sag er rimeligt

det er også den historie jeg havde tænkt

tage udgangspunkt i her i min ordførertale

der sker i forhold til vold på plejehjem og demente men

finde ud af at i to tusind og femten og to tusind og seksten

altså fire og tredive gange havde man oplevet at der havde været vold på plejehjem eller

tage udgangspunkt i historien om den her kvinde fordi jeg synes

en aften overfaldt denne otte og halvfjerds årige demente kvinde en social og sundhedshjælper der arbejdede som vikar på et plejehjem i rødovre hvor den ældre kvinde er anbragt social og sundhedshjælperen fik et slag i nakken og blev hevet i håret og lidt senere samme aften

og kvinden overfaldt igen to gange

på det her plejehjem på vegne af de to medarbejdere anmeldte plejehjemmet overfaldet til københavns vestegns politi

kvindens mand fortæller i artiklen at hans hustru blev forsøgt afhørt af en politibetjent

var det lidt af en farce fordi hans kone ikke fattede noget som helst af

der foregik omkring hende og efter fem minutter

i overtrædelse af straffelovens §

med vold eller trussel om vold

overfalder nogen hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv

fra at møde i retten fordi hun ifølge lægen var uden bevidsthed om sine handlinger og behøvede hjælp til alle funktioner i dagligdagen og på grund af kvindens mentale tilstand blev

betale sagens omkostninger på i alt trettentusind kroner det er jo naturligvis mange penge for en syg person der ikke har andet end sin folkepension

langt det meste går til at betale for plejehjemmet

om den her kvinde som ligger til grund for den forespørgselsdebat vi har i dag og jeg vil gerne understrege at at mennesker med demens som udgangspunkt ikke er voldelige eller udadreagerende men der kan være nogle omstændigheder

nogle behov som ikke bliver dækket eller noget i omgivelserne som

som gør at mennesker med demens kan blive udadreagerende og i alternativet ønsker vi

vi som udgangspunkt skal gøre alt for at mennesker med demens slet ikke kommer i de her situationer hvor de bliver voldelige når det er sagt mener vi der er behov for at få set på den slags sager og at det er en god idé at skabe forudsætninger for en mere individuel vurdering også når det gælder betaling af sagens omkostninger og vi ser derfor frem til at regeringen lægger op til et lovforslag der ser på muligheden for at kunne foretage en konkret og individuel vurdering af om det er retfærdigt at en dømt person der er straffri som følge af sin psykiske tilstand skal betale

det naturligvis rigtig rigtig trist at flere og flere får demens

og skabe den bedst mulige livssituation

værdighed ud fra det er en rigtig svær situation at håndtere

man står pludselig i en masse situationer som kan være svære

med flere dilemmaer til følge dagligdagen er ikke som den har været den demente kan komme til at handle på en måde som man ikke har gjort før der skal naturligvis tages hensyn til de svære situationer man som dement kan komme til

sind ikke nødvendigvis handler på samme måde som tidligere og ikke handler efter samme ordrer som de tidligere har gjort med potentielt utilsigtede hændelser til følge det er blandt andet derfor der er de her særlige regler for strafforfølgelse af varigt inhabile

vi som samfund ikke formår at skærme borgere som grundet sygdom optræder voldeligt for det må være vores førsteprioritet at vi helt undgår at borgere grundet sygdom eller anden form for nedsat habilitet begår overgreb på andre borgere eller ansatte det forudsætter først og fremmest tilstrækkelige ressourcer og kompetencer

som skal tage sig af de syge borgere forespørgselsdebatten her

ikke altid er tjent

al den stund at vold og andre skadelige reaktioner som rammer andre borgere eller ansatte ikke lægges den syge borger til last i det omfang årsagen er sygdom

social afmagt der er desværre en række eksempler på at anmeldelse om vold og deraf følgende retsforfølgelse af den syge

er en forudsætning for at den ansatte kan modtage erstatning fra voldsoffernævnet

virkelig plads til afbureaukratisering som både kan gavne den syge borger den ansatte og samfundsøkonomien for der er desværre også en række eksempler på at retssystemet skal behandle sager som vi alle på forhånd kan se er uretfærdige både i forhold til den syge borger som vi ikke lykkes med at skærme og i forhold til den ansatte som tvinges til at retsforfølge en syg borger

arbejdsskade summa summarum

så de undgår at udsætte andre for vold grundet den mentale tilstand vi skal når uheldet alligevel er ude som samfund påtage os ansvaret for at det ikke

at den ansatte eller den borger som udsættes for vold forårsaget af en syg borger

holdes skadesløs holdes skadesløs i forhold til erstatning både i arbejdsskadeforsikringsøjemed

i forhold til de gældende regler for erstatning til ofre for vold sf noterer sig at justitsministerens forslag til vedtagelse netop tager højde for at der er særlige behov for at se på lovgivningen på de områder

hvis jeg nu bare skal holde mig meget snævert til det jeg skal

forespørgselsdebatten også har vist at

vil være opbakning til den lovændring der kommer senere så domstolene får en reel reel

kunne afgøre at der ikke skal betales sagsomkostninger der er en mulighed i dag men den bruges ikke

snæver til det og derfor

forskellige ministeriers område

ministerie for det er mange gange der det halter når vi kommer ud i samfundet

når det handler om mennesker med demens

nok nogle der kan gå videre nu så

det sker jo heller ikke altid at det er et helt enigt folketing der står bag

skjul på at vi jo gerne fra socialdemokratiets side

afstemningsresultatet tilbage i december to tusind og femten var faldet

også gerne set at danmark kunne være fuldt og helt med i europol

kommissionen har kunnet tilbyde danmark men der er stadig væk en række forskellige punkter hvor

vi gerne havde set en tættere tilknytning altså danmark får søgeadgang gennem mellemmænd til europols registre og en observatørpost i bestyrelsen det er jo sådan set fint nok men vi kan ikke længere søge direkte efter oplysninger der kan afdække kriminalitetsmønstre efterlyste personer eller eftertjekke oplysninger på gerningsstedet vi kommer heller ikke til at deltage i det nye og vigtige antiterrorcenter

i udviklingen af europol i fremtiden

afskære os fra på et senere tidspunkt at have den diskussion om vi skal tilknytte os yderligere men på det foreliggende grundlag er det

positivt meget endda at det for det første er et helt enigt folketing der står bag den her aftale og for det andet

sig gøre at få en aftale så på den baggrund støtter

varmt lovforslaget her og håber også meget at det gennem de

herre peter hummelgaard thomsen når

thomsen nu kan nævne alle de her ting hvor det er rigtig rigtig skidt at at danmark ikke er fuldt og helt som det lyder medlem af europol hvorfor er det så egentlig at socialdemokratiet anbefaler den her aftale hvorfor

er ønskværdigt eller muligt at udskrive en ny folkeafstemning vi er optaget af at danmark også i fremtiden kommer til at være en del af og tæt på

fuldt og helt med i europol det er lige om lidt at vores medlemskab ophører det er lige om lidt

at europol overgår til at være et overstatsligt samarbejde

set er blevet bedre end vi oprindelig havde frygtet

det dog er rigspolitiets vurdering at den manglende direkte søgeadgang i nær fremtid vil indebære en meget væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med fuldgyldige medlemmer

begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og det er jo det vi selvfølgelig tager

ikke nogen tvivl om som jeg også nævnte over for herre kenneth kristensen berth

set at vi var fuldt og helt med i europol vi synes at den her aftale er god i den forstand at det bringer os meget tæt på at være fuldt og helt med men det ændrer ikke ved at vi har nogle bekymringer som vi blandt andet bliver bekræftet

have med men selvfølgelig skal der ske en ændring

godt kunne tænke mig at høre den socialdemokratiske ordfører

var det så en skræmmekampagne da man under valgkampen sagde til den danske befolkning at

ville blive markant dårligere stillet ved et

men det varer ikke særlig lang tid før det kan blive det og ordføreren må have mig undskyldt at jeg ikke hørte radio24syv i morges men jeg baserer det på hvad rigspolitiet

vi i dansk folkeparti drømte om da vi gik til folkeafstemning den tredje december to tusind og femten vi er glade for den nye aftale når den endelig konfirmeres i eu systemet og i folketinget

betyder det at danmark og dansk politi efter første maj to tusind og sytten i praksis kan fortsætte sit samarbejde med europol så godt som på samme vilkår som var gældende før den første maj to tusind og sytten

med adresse til danmarks forhold til europol fik at vide at man ikke kunne være lidt gravid og af eu præsidenten donald tusk blev stillet i udsigt at det nok ville være umuligt at indgå sådan en aftale mens flere danske japartier jo som bekendt var af den opfattelse at eu slet ikke havde tid til at forhandle med danmark om en aftale vedrørende europol fordi alle kræfter blev lagt i forhandlingerne med briterne om vilkårene for deres udtrædelse af

også høre flere partier før folkeafstemningen advare om at det ville tage ganske mange år ja helt op til seks otte år at få en mellemstatslig aftale om dansk deltagelse i europol det holdt så heller

da regeringen først trak i arbejdstøjet og det skete vel

det er selvfølgelig fordi at der hvor der er politisk vilje

når al sund fornuft taler for at man skal indgå en aftale som tilfældet jo er for så vidt angår europol

indgår man selvfølgelig også en aftale der indfinder sig selv i eu systemet en realisme i forhold til at få samarbejdet til at fungere på en fornuftig måde nu

opfattelse ganske op til det som vi stillede danskerne i udsigt i tilfælde af at de måtte vælge at stemme imod at opgive rets og udlændingeforbeholdet den tredje december hvad vore kloge landsmænd jo også gjorde som sagt betyder aftalen at danmark i praksis kan fortsætte vores samarbejde med europol som hidtil hvor danske betjente førhen skulle ringe til en medarbejder i ejby for at kunne slå en person op i sis registeret skal en dansk betjent fremover ringe til en medarbejder i haag i holland eller eventuelt en udstationeret medarbejder i ejby der kan tilgå de samme oplysninger umiddelbart og uden at skulle spørge om lov i praksis vil danske betjente efter første maj være stillet fuldstændig som tilfældet var før første maj og danmark kan i øvrigt deltage i de forskellige taskforce og arbejdsgrupper som hidtil danmark har endog taleret på bestyrelsesmøderne i europol men kan og her kommer så den afgørende forskel i forhold til den

praksis ikke stemme på bestyrelsesmøderne det er så vidt vi har forstået i dansk

heller ikke noget man gør ret ofte og danmarks stemme har i hvert fald aldrig været afgørende for udfaldet af en afstemning

man sige at det er en ganske acceptabel pris ja man kan vel nærmest kalde det et slagtilbud at betale for at have det danske rets og udlændingeforbehold i behold og det er jo det vi alle sammen skal huske på

er bagtæppet for den situation vi står med i dag et flertal i folketinget ønskede at danskerne skulle afskaffe rets og udlændingeforbeholdet og det sagde danskerne som bekendt nej til den tredje december to tusind og femten dengang sagde dansk folkeparti at det var vores opfattelse at vi inden for tidsgrænsen

tilfredsstillende aftale om dansk tilknytning til europol der ikke ville stille dansk politi ringere

at afskaffe rets og udlændingeforbeholdet derfor er vi også glade for at rigspolitichefen klart har tilkendegivet at den aftale der sigtes indgået er tilfredsstillende for dansk politi

har de bedst mulige arbejdsvilkår også i samarbejde med kolleger i de øvrige europæiske lande afslutningsvis

vil jeg faktisk gerne rose justitsministeren

og for os i dansk folkeparti ganske tilfredsstillende

justitsministeren overtog fra den hidtidige justitsminister man må sige at orienteringsniveauet er blevet betydelig bedre end det var i den foregående periode

at tale en ellers enestående god aftale ned i et stort sort hul hvor den absolut ikke hører hjemme men det er selvfølgelig en anden historie og kan sikkert forklares med den sædvanlige lettere indebrændte og forstemmende følelse der breder sig blandt de eu sokkebærende partier når man er blevet stemt ned af de kloge danskere men summa summarum dansk folkeparti er glade for aftalen og kan fuldt ud og med glæde og begejstring støtte

at danmark skal træde ud af schengensamarbejdet så tror jeg at vi klarer den hurdle

at overtale et flertal i folketinget til at vi skal træde ud af schengen men fru zenia stampe kan jo melde sig på banen af ivrige schengenmodstandere med det samme så er vi

er begyndt at bejle til andre partier i folketinget end bare socialdemokratiet

vise sig til den tid men jeg vil så også sige

anderledes samarbejde vi har en fransk præsidentkandidat françois fillon som vil udfordre schengensamarbejdet og vil have permanent grænsekontrol vi har en anden fransk præsidentkandidat

som også vil udfordre eu samarbejdet så der kan ske mange ting inden vi når dertil

europol men han kan både sidde i københavn hos rigspolitiet

i haag alt efter hvad man finder ud af er bedst vi taler udelukkende om at

skal have en lille ændring men men i realiteten er der præcis den samme søgeadgang det håber jeg altså

kan bekræfte for det det er er indholdet jeg synes det ville være ærgerligt hvis vi også i dag

venstres ordfører om venstres ordfører ikke kan bekræfte de faktiske forhold nemlig

første maj to tusind og sytten er det sådan at hvis en betjent vil have slået noget op i sis registret og befinder sig i

en betjent i ejby som så slår det op

og efter den første maj to tusind og sytten

det være sådan at den samme betjent i holbæk ringer til en

så befinde sig enten i haag eller

ejby alt afhængig af hvad vi nu

enige om er vi enige om at

og det herre søren gade taler om er fremtidsmusik altså noget der måske kan ske om fem år eller ti år eller måske længere alt afhængigt af hvornår vi får så meget tillid til en rumænsk betjent at vi udstyrer vedkommende med en tablet der giver vedkommende oplysninger om danske statsborgere i hånden

det må herre søren gade jo erkende

operationelle samarbejde med politimyndigheder i andre eu lande i kampen mod

kriminalitet selv om europol den første maj to tusind og sytten overgår til at blive overnationalt aftalen som af visse eu eksperter er blevet kaldt en citat imponerende god aftale citat slut betyder konkret at danmark fortsat vil have fuld adgang til alle relevante oplysninger i europols forbryderregister i dag

sådan at efterforskere og patruljevogne skal ringe ind

i københavn hvis de vil have foretaget en søgning i europols databaser her får de fat i en betjent

kalde betjenten jensen jensen er ansat af dansk politi han foretager søgningen og videregiver resultatet

og patruljevogne fortsat kunne ringe ind til politigården i københavn og få foretaget en søgning i europol den eneste forskel vil være at betjent jensen som tager røret ikke længere er ansat af dansk politi men i stedet er ansat af europol fra justitsministeriets

ved den tekniske gennemgang og den største forskel på de to billeder der er er at man viser at der er forskel på farven på herre jensens slips og det er faktisk reelt den eneste forskel

der bliver foretaget en søgning på præcis samme måde som i dag og man har præcis den samme adgang til europols databaser som vi har i dag vi har i enhedslisten noteret os at danmark fortsat vil have betjente udstationeret i europols hovedkvarter i haag

ligesom hidtil vil kunne deltage i europols antiterrorcenter og cyberkriminalitetscenter

som stiller dansk politi operationelt dårligere i forhold til hvordan det er i dag og derfor har rigspolitiet da også erklæret at den nye aftale på en række væsentlige områder er operativt tilfredsstillende for dansk politi op til folkeafstemningen den tredje december tilsagde al logik at der kunne laves en samarbejdsaftale mellem danmark og europol selv om danskerne stemte nej i enhedslisten pegede vi mange gange på den aftale som blandt andet norge har med europol alligevel var politikere og såkaldte eksperter på jasiden ikke sene til at påpege alle de ulykker som ville ramme danmark hvis folkeafstemningen skulle ende med et nej nu blev det et nej

været helt usandsynligt at danmark kunne få en aftale med europol

forlød det at det ville tage fem til syv år i mellemtiden kunne det nærmest komme til at lyde som om danmark ville blive et mekka for pædofile og forbrydere det er selvfølgelig altid svært at

men med den nye europolaftale må jeg

godt og grundigt med bukserne nede det er blevet afsløret at påstanden om at

være umuligt at få en aftale var ren og skær skræmmekampagne en skræmmekampagne som skulle få vælgerne til at stemme ja til at afskaffe retsforbeholdet

nævne at vi i enhedslisten ikke er fuldstændig ukritiske over for europol vi har tidligere udtrykt skepsis over for om europol med den nye forordning får en række beføjelser uden at retssikkerheden nødvendigvis følger helt med

af dataoplysninger om mistænkte fra europol det er forhold som

vi i enhedslisten selvfølgelig vil følge meget nøje det er derfor også vigtigt for os at der her er tale om en mellemstatslig aftale med europol det betyder nemlig at danmark altid kan træde ud af aftalen hvis vi skulle opdage problemer med samarbejdet på den måde sikrer vi at det fortsat er befolkningen som har magten til at bestemme hvilke regler der skal gælde

det var der rigtig mange på jasiden der påstod ville være fuldstændig umuligt inklusive sfs

at det kan lade sig gøre og jeg håber da at det kan blive et rigtig frugtbart samarbejde sådan at dansk politi fortsat

klokkeklart at det vil man operationelt

japolitikere der påstod det ville være umuligt har fået gjort

deres skræmmekampagne til skamme

kampagnen fra jasiden og såkaldte eksperter at det ville være umuligt for danmark bare at få en en aftale på niveau med norges står vi og behandler et forslag der giver

præcis den samme adgang til oplysninger fra europols database som de har

nye stillinger hvor lønnen så vil komme fra

præcis samme adgang som i dag det vil foregå

samme adgang som vi kender og det undrer mig meget at venstres ordfører ikke havde styr på

er en situation hvor dansk politi har præcis den samme operative mulighed for

nu kender jeg i et japarti der igen og igen

kampagnen op til afstemningen i december

selvfølgelig er det muligt at få en parallelaftale

hvad kvaliteten af den aftale er og det der virkelig mangler i den her aftale

med europol som man

har fået indført i den nye

uden for vi kan stå og bede om at få lov til at være observatører

vi er jo ikke en integreret del af det bekymrer det slet ikke enhedslisten har enhedslisten egentlig været inde at kigge på den aftale

i stedet for det her polemiske spil om hvem

hvornår og hvorfor og om det er hundrede eller otte personer der sidder

altså fra enhedslistens side har vi jo sagt klart at man ikke kunne være fuldt og helt med i en overstatslig aftale på mellemstatsligt niveau det siger sig selv spørgsmålet er

bare hvor magten ligger

kunne beslutte at man trækker sig hvis hvis retssikkerheden går fløjten i europol

en overstatslig aftale som det var blevet hvis man havde stemt ja

i den parlamentariske kontrol som hvis vi havde afskaffet vores vores selvbestemmelse på retsområdet

ligesom har kritiseret ordførere der har været heroppe

at venstres ordfører påstod at man ikke ville have

en aftale som det ikke kunne lade sig gøre at indgå hvis der alligevel var et lille spinkelt håb om at man kunne indgå en aftale

meget meget meget vanskeligt det kunne så godt lade sig gøre og tak til regeringen for

den har været rigtig god og konstruktiv også i samarbejdet med

stilling til den selvfølgelig bakker liberal alliance op om den aftale der ligger for dybest set al polemik sat til

om vi vil være med til at gøre det sammen med andre

herfra er der et rungende ja til begge

må evaluere det ligger også i aftalen at man må evaluere den undervejs

det behov som dansk politi har fra mit partis side det jeg tror jeg også man gør fra andre partiers side

med fuldstændig åben pande hvis det viser sig at vi på et tidspunkt løber ind i en mur

så må vi kigge på tingene igen og se hvad der så

vigtigt at huske på i dag som var lidt svært at komme frem med i løbet af

jo altså kun er en delmængde af de retslige og indre anliggender inden for eu men det er rigtig godt at der er kommet en aftale

vi skal løbende evaluere den det mener jeg er rigtig rigtig vigtigt netop fordi der jo er en ekstremt hurtigt teknologisk udvikling der gør

til overvejelse jeg har mange gange pointeret

hele det her spørgsmål om parlamentarisk kontrol og når jeg gør det

jo fordi vi får et meget meget stærkt europol med den her nye forordning derfor er det også vigtigt at vi har en kontrol med det det har vi

om at få lov til at være med i på en eller anden måde men det ligger ligesom ikke i aftalen det synes jeg bare er værd at pointere at ja det er en rigtig god aftale er kommet hjem vi støtter den fuldstændig som alle andre af folketingets partier da vi sad og nikkede hos

statsministeren men

er altså også ting som vi ikke har med i den her aftale som de andre lande har det skal vi bare gå ind i med med

og ikke gå og lave små fortællinger om at det her nærmest er bedre end det de andre lande ville få men alternativet støtter selvfølgelig at vi fortsat

også bedre end det vi havde frygtet som enten var overhovedet ikke at få nogen aftale eller

den her aftale er præcis lige så god

haft et fuldt medlemskab af europol

at vi får et problem

fortalt som har adgang til at søge i europol

otte personer der kan søge i europol altså europols

som taler dansk og sikkert er danske betjente men det er altså immer væk kun otte mennesker imod de hundrede der kan søge i dag og potentielt de ellevetusind eller hvor mange politibetjente der er i danmark der vil kunne søge i europol i fremtiden

tværtimod faktuelt forkert

at vi har præcis de samme vilkår som vi har haft tidligere

når det kun er otte mennesker som ja kan en døgnbemanding

der kun sidder én eller det er vel nok de fleste tidspunkter

gang man antaster nogen som ser mistænkelig ud med det samme

op på europol på sin tablet som man har med

fremtid hvor bilerne flyver det er en meget meget nær fremtid

hvornår den her fremtid kunne indfinde sig med tablets og søgeadgang

det var inden for ganske få en to tre år

at bilerne flyver om en to tre år

er lige så god som den virkelighed vi har i dag den er dårligere end den virkelighed vi har

aftalen for den er langt bedre end at stå udenfor det er også en bedre aftale end vi kunne

rose regeringen for det gode forhandlingsarbejde og støtte aftalen men

sige at vi jo løbende gør vores stilling op hvis vi på et tidspunkt står der hvor vi siger at

stort et handicap for dansk politi at man ikke har den her direkte søgeadgang i europol jo i øvrigt ikke bare i lyset af teknologiudviklingen men også i lyset af den udvikling der er inden for kriminalitet grænseoverskridende kriminalitet flygtningestrømme og så videre

at den her aftale på et tidspunkt simpelt hen bliver for dårlig altså betyder for store begrænsninger for dansk politi

det mest eurofanatiske parti vi har med at gøre jeg vil bare spørge

når vi nu er nået til tallet otte i den her aftale

at det er noget som man har sagt fra kommissionens side

vi må endelig ikke have mere end otte eller tror fru zenia stampe at det er udtryk for en afvejning af at det rent faktisk er det behov man har vurderet

antallet af medarbejdere som kunne søge i europol det havde vel været i danmarks interesse at der ikke havde været det loft på

det kan jo på ingen måde være i danmarks interesse danmarks interesse vil være

der fremover varetager opgaven vil være den opgave de har

ville det da alt andet lige være bedre hvis politiet med det samme kunne slå op på sin tablet om det her er nogen som er registreret i europol det er en mulighed som vi ikke kommer til at have i fremtiden

ud til landets betjente at de altid lige for en sikkerheds skyld skal tjekke europol

de ville gøre hvis de selv havde mulighed for det på deres tablet

direkte i europol det kan man ikke teknologisk fordi man ikke vil kunne give dem direkte adgang men otte

selv om det betyder døgnbemanding vil jo heller ikke være tilstrækkeligt til at alle de betjente der ser noget der ser mistænkeligt ud kan få lavet en søgning i europol der rækker otte

bare høre fru zenia stampe om hun ikke tror

har været så relativt let at få den her aftale at man så i fremtiden kunne

på gaden kan gøre det som en naturlig del af sit politiarbejde eller at politibetjente

gøre det som en del af

bruge europol langt mere end

argumenterede for at det skulle være et ja ved folkeafstemningen om at ophæve retsforbeholdet

det er så derfor at regeringen gik ned og forhandlede en aftale med de andre eu lande om at kunne forblive i europol

vi har fået her jo ikke er fuldt så god som den ville

vi havde været fuldt medlem af

vi havde ønsket det fulde medlemskab også de andre retsakter og det fulde samarbejde omkring det retlige samarbejde som vi

hvor det for eksempel fra sfs formand fru pia olsen dyhr lød at det ville tage fem

en parallelaftale hvis det overhovedet ville blive muligt at få en aftale

ligesom meldte ud at det ville være så svært

har vist sig at det faktisk kan lade sig gøre at få en

der vidste det dengang

glimrende og positivt at det er lykkedes at

og mit hovedargument var at det helt overordnet set var en god aftale der lå der som vi burde sige ja til

den risiko omkring europol når vi kunne sige ja til det hele i stedet for vi sagde nej og så har vi fået en aftale der

besked til den danske befolkning forud for at de skulle til stemmeurnerne der kunne jeg bare godt tænke mig at høre fra sf hvad

sig af overvejelser var det vildledning af

befolkningen eller begik man en fejl troede man ganske enkelt selv på det og så viste

men mit hovedargument var at der bare grund til at løbe den risiko hvorfor skulle

når vi kunne få en fremragende aftale omkring de der to og tyve retsakter som var der ved siden af

nej sidens kyniske bluff

at vi ville ryge ud af europol det synes jeg harmonerer lidt dårligt med det som herre holger k nielsen

aldrig nogen sinde har antydet at det skulle være sådan at der kunne være en risiko for at ryge ud

jeg må bare sige til herre holger k nielsen at

i forhold til dommedagsprofetier og derfor kunne det jo være rart hvis der nu også var lidt selvransagelse

var ved at gøre i bukserne af angst for at det faktisk ville gå sådan

derfor lagde dansk folkeparti og modstanderne jo også op til at regeringen ville svigte i de her forhandlinger

man lagde op til at aben skulle placeres hos regeringen hvis det ikke lykkedes

faktisk også reelt og ordentligt

i svaret til mig siger herre holger k nielsen så at der var en reel risiko for at vi kunne ryge ud af europol jeg er forvirret på et højere plan

kan jo ikke være rigtige og så hurtigt kan man ikke skifte holdning det mener

resultat som vi så kan støtte det synes jeg vi skal være glade

vi fik at vide af schlüter så skulle eu ikke blande sig i vores arbejdsmarked

for euroen løgn løgn

det samme vi oplevede sidste gang vi har lige selv

tage fem og tyve år det ville så reelt betyde at vi i den mellemliggende periode var faldet ud

er ikke enige med sf om mange ting der er også ting vi er enige om men kunne vi ikke prøve fremover at løfte niveauet bare en lille smule så vi faktisk vinder på argumenter og ikke på at binde danskerne ting på ærmet

to og halvfjerds fik man et ja fordi man

løj om de økonomiske konsekvenser ved et nej i år to tusind

også derfor at jeg i hvert fald ikke på noget tidspunkt

gik ud og sagde at det her ville få meget meget voldsomme konsekvenser jeg ved alt om at man skal være forsigtig med at sige

og dybt skuffende for et venstreorienteret parti

samme som et ønske om at vi selv skal kunne træffe afgørende beslutninger for eksempel om hvordan vi indretter vores retssystem og andre ting det er ikke nationalisme herre holger k nielsen det er et ønske om at beslutningerne er tæt på danskerne og de ting

jeres kronargumenter simpelt hen den mest platte form for nationalisme

specielt ikke efterfølgende

er jeg glad for at vi faktisk er et enigt folketing der stemmer for det her lovforslag det synes jeg er

måske kaster os ud i ret mange

får den aftale helt hjem

kan vi tage alle de diskussioner fremadrettet om hvad fremtiden bringer

og vi får jo en årlig debat her i salen om

det synes jeg er rigtig rigtig godt vi er jo ikke længere medlem af europol når den nye forordning finder anvendelse fra den første maj og det er nu engang en konsekvens af retsforbeholdet formålet med det her lovforslag er så at skabe mulighed for at danmark fremadrettet kan tilknyttes politisamarbejdet i europol på et mellemstatsligt grundlag europol samarbejdet har stor betydning for dansk politis arbejde med at forebygge og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet vi ved alle sammen at danmark ikke kan bekæmpe alvorlig international kriminalitet alene og vi er alle sammen enige om at kampen mod grænseoverskridende kriminalitet kræver et tæt samarbejde det er baggrunden for at regeringen har arbejdet hårdt og intensivt for at få forhandlet en aftale

aftalen er jo ikke lige så god som et medlemskab af europol men aftalen vil sikre at danmark kan opretholde en tilknytning til europol samarbejdet efter den første maj to tusind og sytten processerne i eu institutionerne vil fortsætte i denne og i den kommende uge og aftalen forventes først at blive godkendt af rådet fredag den otteogtyvende april lovforslaget sikrer at den danske lovgivning er på plads

første maj to tusind og sytten og indeholder endvidere folketingets samtykke til at regeringen kan tiltræde aftalen mellem danmark og europol efter lovforslaget lægges der op til at aftalen mellem danmark og europol gennemføres i dansk ret ved inkorporering lovforslaget indebærer således at en aftale mellem danmark og europol vil gælde i danmark efter bekendtgørelse af aftalen i lovtidende da forslaget blev fremsat forelå aftaleudkastet alene på engelsk og der arbejdes i disse dage på at lægge sidste hånd på oversættelsen af aftaleudkastet til dansk og jeg forventer at den danske tekstudgave af aftaleudkastet vil blive oversendt til folketinget i starten af den kommende

videre behandling her i folketinget tak for det samarbejde der har været vi har haft nogle forskellige orienteringsmøder

at de otte personer er tilstrækkeligt til at løse den opgave som de er sat til at løse og i afkræftende fald altså hvis justitsministeren ikke mener det er tilstrækkeligt hvordan er det tal så havnet

danmark fortsat med med den

gør justitsministeren sig om

med lovforslaget foretages der altså ændringer og præciseringer som sikrer at reglerne fungerer efter hensigten i direktivet

samtidig med at rollefordelingen mellem de involverede myndigheder herhjemme præciseres

koncerngenopretningsplaner og der præciserer lovforslaget hvilke myndigheder der indgår i den fælles beslutning om hvilke myndigheder der kan komme med anbefalinger til koncerngenopretningsplanen og det foreslås konkret at

som kan komme med anbefalinger det lyder ganske fornuftigt og er noget vi kan støtte

at undgå at virksomheder strukturer

forpligtelser på en måde som gør bail in mindre effektivt

er ikke i overensstemmelse med den engelske version af disse bestemmelser og for at sikre at danske virksomheder ikke behandles dårligere eller anderledes end andre landes virksomheder

foreslås bestemmelserne om nedskrivningsegnede passiver præciseret i overensstemmelse med den engelske version af direktivet sådan at kravene til de nedskrivningsegnede passiver kan fastsættes som en procentdel af kapitalgrundlaget og de samlede forpligtelser det lyder også ganske fornuftigt så er der det tredje punkt i lovforslaget

at betingelserne for hvornår et institut ikke længere er levedygtigt de samme som gælder ved vurdering af om et institut er nødlidende eller forventeligt nødlidende og det lyder også ganske fornuftigt at få præciseret det i lovgivningen

det fjerde punkt som handler om at finanstilsynet skal orientere finansiel stabilitet

skal finanstilsynet efter høring af finansiel stabilitet as vurdere at andre muligheder til håndteringen af virksomheden er udtømte finansiel stabilitet as vurderer herefter om betingelserne for afvikling er til stede i henhold til loven men i

krav om at den kompetente myndighed i danmark altså finanstilsynet

bestemmelsens ordlyd det lyder også ganske fornuftigt

det femte punkt i lovforslaget og det handler om modregning og omstødelse ved restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder det foreslås at finansiel stabilitet as i forbindelse med restrukturering og afvikling af en finansiel virksomhed kan opgøre krav efter samme principper om modregning som anvendes ved konkurs og

får den mulighed sikres det i endnu højere grad at det først og fremmest er ejere og kreditorer i det nødlidende pengeinstitut som bærer instituttets tab også dette delelement synes jeg er ganske fornuftigt

er de første til at bære de økonomiske tab når instituttet er under afvikling

lovændringer der ligger i det her lovforslag at man får gennemført en række mindre ændringer og præciseringer af de regler der i dag er implementeret via eus direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber konkret

adgang til at tage højde for konkurrencemæssige principper om modregning og omstødelse

også at vi nu får mulighed for at sikre at de udbetalinger der foregår af en eventuel afviklingsformue fra et

foretages på et minimum og således at dem der bærer de økonomiske tab fortrinsvis er dem der også har haft ansvaret og drift og så videre af den pågældende finansielle virksomhed

er det et lovforslag som er til gavn for danske interesser og der er også tale om en

på den baggrund kan dansk folkeparti

en implementering af et eu direktiv en række præciseringer og justeringer som sørger for at lovgivningen er klar

ej heller at vi er i en situation hvor de vilkår der gælder for danske pengeinstitutter er anderledes end det der gælder i vores

så er der også en bestemmelse om at hvis man ikke har gennemført et kursus i bestyrelseskompetencer som man skal for at sidde i bestyrelsen i en finansiel virksomhed så gives der nu mulighed for at der kan gives en dispensation hvis ikke

man har fået det gennemført inden for tolv måneder hvis man nu eksempelvis er blevet syg eller har været

det kursus man er i gang med først færdiggøres når de pågældende tolv måneder er gået det giver

set rigtig god mening det er vigtigt at bestyrelsesmedlemmerne

er klædt godt på men en rigid dato er altså lige firkantet nok så hvis der er brug for lidt ekstra elastik for at sørge for at bestyrelsesmedlemmerne får de nødvendige kompetencer så giver det rigtig god mening jeg vil også fremhæve at det er vigtigt med det her forslag at risikoen bæres på samme måde som ved en konkurs

hvis det i stedet for er en restrukturering altså at det er ejere og kreditorer som skal bære det samme tab som ved en

ligestillet med konkurs generelt hvis det er gennem restrukturering man agerer ja så skal der også være mulighed for omstødelse af dispositioner som er foretaget op til

truffet dispositioner som har haft til formål

det kan man i dag omgøre ved konkurs og det vil også skulle gælde her grundlæggende drejer det sig om at få sikkerhed for at vi lever op til de fælles regler der er på området i forhold til eu men også en klarhed og nogle præciseringer

det er altså vigtigt at der er klare regler når det gælder

et ganske fornuftigt lovforslag som vi fra venstres side støtter

nogle gange spørge sig selv hvor meget politisk selvstændighed vi egentlig har tilbage her i danmark i det her tilfælde er der så som jeg læser det her meget komplicerede lovforslag tale om nogle

sikre at når banker og andre finansvirksomheder rammes

problemer så kan de afvikles med minimal skade for samfundsøkonomien det er investorerne som må tage tabet

når det går godt og altså ikke

nogle fornuftige opstramninger på det her område i dag er det sådan at når en finansiel virksomhed afvikles skal finansiel stabilitet sikre at kreditorerne ikke påføres et større tab end de ville være blevet påført hvis virksomheden eller enheden var blevet

at de lider et større tab skal der ske en kompensation fra den såkaldte afviklingsformue i finansiel stabilitet

sige til kreditorerne blive mindre vidtgående fremover fordi den i en

grad strider mod tankegangen i det her direktiv nemlig det bail in princip som tidligere ordførere har beskrevet altså ideen om at det er investorerne

udbetalinger fra afviklingsformuen det synes jeg umiddelbart lyder rigtig fornuftigt

stillet over for det her forslag

en enkelt bekymring den vedrører den her bemyndigelse til erhvervsministeren til at fastsætte de nærmere regler om om afvikling

herunder det der vedrører vilkårene for de kunder man overtager i de her nødlidende pengeinstitutter det fremgår af

idet disse ikke skal være attraktive og ikke skal konkurrere med de vilkår som generelt tilbydes kunder af virksomheder med tilsvarende erhvervsaktivitet

det er jo ret vidtgående beføjelser som kan få ret vidtgående konsekvenser

den historik vi har og som vi kender fra for eksempel kunderne i roskilde bank og mange andre som jo blev omfattet af nogle meget meget voldsomme rentestigninger i forbindelse med

godt være lidt bekymret over det her men der kan ministeren måske efterfølgende berolige mig men umiddelbart ser vi

på på forslaget og ser frem

så kompliceret stof

substantielt er det rigtige at gøre for danmark jeg det politisk og se om der er nogle uhensigtsmæssigheder men vi bør have en tillid til vores ministre der gør at vi også roligt kan give dem

hvis vi nu kunne følge det op med at vi i endnu højere grad skabte åbenhed om det

her i folketinget og i ministerierne

kunne vi i endnu højere grad bare sige selvfølgelig skal ministeren have den her

eu kolleger og vores fælles samarbejde med resten af europa

og suverænitet når vi netop afgiver lidt en gang imellem det er det vi tror på alternativet at man afgiver lidt for at kunne få mere i det store og hele

at de kan sikre at det er et kreditinstituts ejere og kreditorer der er de første til at bære økonomiske tab

altså ikke befolkningen der skal bære det når der

synes vi er rigtig retfærdigt for det det er selvfølgelig

redegjort for mange af de andre ændringer som blandt andet

det er helt på linje med den praksis vi har haft i danmark samtidig sikres det at udbetalinger fra den såkaldte afviklingsformue der er opbygget via indbetalinger fra samtlige pengeinstitutter kan holdes på et

som helhed med lovforslaget får finansiel stabilitet derfor adgang til for eksempel at anvende principper om modregning af krav som kendes inden for

eller afvikling af et pengeinstitut lovforslaget indebærer desuden at danske pengeinstitutter ikke behandles anderledes

det er vigtigt at danske finansielle virksomheder har mulighed for at konkurrere på lige vilkår med virksomheder i resten af eu præciseringerne gennemføres

hvordan kravet om nedskrivningsegnede passiver fastsættes

hvilke passiver der kan anvendes til at opfylde kravet

restruktureringen eller afviklingen bliver vanskeliggjort eller mindre effektiv desuden præciserer lovforslaget også rollefordelingen mellem finanstilsynet og

endelig indeholder lovforslaget en dispensationsmulighed i forhold til bestyrelsesmedlemmers gennemførelse af

fra tolv månedersfristen for gennemførelse af

utilstrækkeligt kursusudbud sygdom eller barsel ikke har mulighed for at gennemføre

i situationer hvor der er en legitim forklaring

sigter forslaget på at sikre at den finansielle sektor er velreguleret sund og robust

der samtidig er rimelighed i reguleringen jeg ser frem til drøftelsen af lovforslaget

stiller selvfølgelig gerne op hvis der er

forhandlingen er åbnet jeg giver ordet til herre thomas jensen som ordfører

kan realisere gode rammer for deres virksomheder realkreditsystemet er med andre ord med til at understøtte den økonomiske aktivitet i danmark

fra politisk hold er det vigtigt at vi løbende holder øje med at realkreditsystemet er velfungerende og at forbrugerne oplever et marked præget af relevante informationer og derved gennemsigtighed

også være en reel mulighed for at kunne gøre det i foråret to tusind og seksten så vi hvordan en række realkreditinstitutter varslede markante stigninger i bidragssatserne på realkreditlånene det affødte en særdeles velkommen debat om hvordan institutter og banker skal agere hvis låntagerne pludselig skal betale mere for

siden hen har

et ekspertudvalg set på mulighederne for at styrke gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet ekspertudvalget er kommet med en række fornuftige anbefalinger til

justeringer af reglerne og det her lovforslag vi behandler i dag

er så resultatet af den politiske aftale om øget gennemsigtighed

realkreditmarkedet som vi indgik i januar med udgangspunkt i

er at der sikres en længere varslingsperiode det er sådan at man som forbruger som låntager fra den dag hvor der varsles en

tre måneder men seks måneder til at vurdere

nemlig en begrundelse for for at der sker de her stigninger overordnet skal institutternes begrundelser for eventuelle prisstigninger nemlig være mere gennemskuelige for låntagerne

institutternes varsling af ændringerne i bidrag rentetillæg og gebyrer skal begrundes med hvilke forhold der har udløst

herudover skal institutterne forklare de væsentligste forhold der har haft betydning for ændringens omfang samt

den skønnede forholdsmæssige andel

skal også være fyldestgørende begrundelser stigninger i bidrag rentetillæg og gebyrer må nemlig kun gennemføres hvis de er fyldestgørende begrundede hvis varslede bidragsstigninger og stigninger i rentetillæg ikke er varslet ifølge reglerne

være nogle flere og bedre oplysninger når man bliver varslet om den her stigning institutter og banker skal give låntageren flere oplysninger ved varsling

oplysninger er blandt andet oplysninger om kursværdien af kundens lån og institutter og banker skal også give låntageren oplysninger om at låntageren har mulighed for at indfri lånet og omlægge det til et andet lån eventuelt i samme institut

oplysninger om hvor man kan gå hen og sammenligne

så er det også sådan at låntagerens omkostninger

skal nedbringes det skal ikke være tilladt at opkræve indfrielsesgebyrer i varslingsperioden ved en forhøjelse af bidragssats i et realkreditinstitut og ved en forhøjelse af rentetillæg ved

man skal endvidere ikke kunne opkræve mere end halvdelen af summen af kurtage og kursskæring ved indfrielse af lån i

her i danmark det er nemlig sådan at lovgivningen ikke i låntager mulighed for at flytte hele sit realkreditlån over i et andet realkreditinstitut hvis lånegrænsen er overskredet

en ændring af lovgivningen ikke vil øge den samlede risiko for realkreditsektoren og låntagerne og det er såvel private som erhvervskunder

skal kunne flytte til et andet institut ved konvertering eller låneomlægning

nemlig gennemsigtigheden i forhold til kursskæring samt at sikre en

fordelingen af omkostningerne i lånetilbuddene

skal konkurrence og forbrugerstyrelsen i samarbejde med forbrugerombudsmanden redegøre for udviklingen i bidragssatser rentetillæg med videre og i de markedsforhold som institutterne agerer i afsluttende vil jeg sige at

forventning at de skitserede tiltag vil øge gennemsigtigheden og mobiliteten på realkreditmarkedet vi kan derfor støtte lovforslaget

at institutterne vil have mulighed for at sænke bidragssatser og rentetillæg

opbygget tilstrækkelig kapital og reserver i forhold til vedtagne

grund har rigtig mange låntagere følt sig dybt provokeret af den tilgang der har været til

igennem de danske realkreditinstitutter

de her begrundelser for at lade bidragssatserne stige har været både saglige og velbegrundede men vi synes

på længe og det hele endte

kan man sige lidt historisk sidste efterår hvor det så var nykredits tur til at varsle store stigninger blandt andet på baggrund af man jo

som skulle overholdes og som man ikke kunne overholde med den nuværende soliditet

vi må bare konstatere at det for eksempel ikke har givet anledning til at man har ændret på bidragssatsen at baselkravene

give en lønforhøjelse til direktøren på

nej tak hvis jeg fik tilbuddet men jeg synes altså at det giver nogle gevaldige forklaringsproblemer det er også noget

svært finde politiske dagsordener herinde som skal tale for

de her institutioner

naturligvis alligevel fordi vi jo samtidig også erkender

realkreditmodel vi er et af de lande hvor man virkelig

konkurrencedygtige boliglån boligfinansiering over for danske virksomheder og over for danske husejere

og det er absolut forstandigt det skal vi blive ved med men vi er også nødt til at

danske låntagere som bliver vildt provokeret af at de for eksempel bliver overtalt til

skal vælge det fastforrentede lån

har de en stor vished om hvad deres kommende økonomi byder på og hvad deres faste boligudgifter

post hvori der så står at nu stiger deres bidragssats

realkreditselskaber

blev stiftet og rigtig mange tusind danske boligejere gik sammen i en fælles

set vi som politikere skal hilse velkommen

men dansk folkeparti erkender jo også at vores realkreditmodel skal være funderet på et liberalt grundlag det betyder at der skal være konkurrence

det skal være markedsmekanismer som gør at man konkurrerer på at give borgerne og kunderne de bedst mulige lavtforrentede lån

sige at når man så stadig væk kommer ind i udfordringen omkring det ja så har vi jo god skik regler som jo blandt andet går ind og kigger på det i forhold til de vilkår som der ligger

til finanstilsynet over for dem der er

sikrer at det foregår på et godt grundlag ekspertudvalget kom jo med en lang række anbefalinger tidligere og vi skulle så prøve om vi kunne finde flertal for noget af

tilsyneladende kun var radikale venstre som støttede os i

hvor man jo klart tilkendegav

sin kursskæring set i forhold til den periode hvor man er varslet en forhøjet bidragssatsstigning det betyder altså at det skal være billigere for folk at kunne flytte deres lån

sker med det lovforslag som vi står med her i dag

afgiver en låntager kun opkræve op til halvdelen af summen af kurtage og kursskæring i forbindelse med forbindelse med flytning af låntagers lån til et fremmed realkreditinstitut

det som ordføreren for socialdemokraterne

vi jo også samtidig får gjort det

er tvunget til bare

nær sagt nej de har selvfølgelig også mulighed for at flytte det eksisterende lån men ikke yderligere

hvis der er et andet institut som ønsker dem som kunde den åbenhed synes vi også der skal være og det er også med til at bidrage til mobiliteten også selv om nationalbankens direktør og ledelse mener at det var en rigtig dårlig idé så er

folkeparti at have foreslået det

jo en del af en politisk aftale fra

og det kan kan dfs ordfører måske lige kommentere

kunne man jo netop sikre at en uafhængig myndighed eller en konkurrencemyndighed eller finanstilsynet eller hvem det nu kunne være simpelt hen skulle sige god for stigningen og sige ja i det her tilfælde er den rimelig fordi den er baseret

fuld konkurrence og man ikke

har den rigtige kernekapital

en risiko for for at obligationerne ikke

taler selvfølgelig for det det konkrete forslag som

kommer selvfølgelig an på hvad det konkret kommer til at indholde men det er

vi tidligere selv har foreslået og så skal jeg lige nævne at

jeg glemte at nævne sf i min ordførertale

om at man har brug for at polstre sig

via bidragssatserne for eksempel kunne vi se transaktionen

for de mange låntagere fordi vi traditionelt set har været vant til at man forventede en lavere kapitalforrentning af realkreditmidler end hvis man nu havde pengene i for eksempel en bank

vi kan jo godt se at realkreditmodellen som vi sådan historisk kender den

kapitaliseret på en hel anden måde i dag end de var tidligere andelstanken har

må man sige og der skal vi selvfølgelig sørge for at

udløste stor frustration for mange kunder følte at de var meget fastlåste til det institut de var i og at mulighederne for at flytte deres lån og gøre brug af konkurrencen ikke var nok til stede det fik

erhvervs og vækstminister troels lund poulsen til at nedsætte et ekspertudvalg for at kigge på

og konkurrencen på realkreditmarkedet et ekspertudvalg der så i september sidste år afleverede sine syv anbefalinger og på baggrund af de anbefalinger og en politisk drøftelse over en vis periode

landede vi jo så en meget bred politisk aftale i

styrke gennemsigtigheden og styrke konkurrencen på det danske realkreditmarked for det er sådan set den bedste mulighed for at sikre at forbrugerne får gavnen af den frie konkurrence

skifte realkreditinstitut og at der er langt mere gennemsigtighed i priser og vilkår således at man som forbruger kan bruge sin ret til nemlig

helt konkret og jeg ved godt at en række af elementerne er

jo grundlæggende at varslingsperioden forlænges fra tre til seks måneder

der skal en langt bedre forklaring

til når man varsler stigende bidragssatser hvis forklaringerne ikke er gode nok

bortfalder muligheden for det og så som der også er nævnt

vi er så landet på at der kun må opkræves halv kurtage og kursskæring og

var det jo et spørgsmål der var delte

ud fra en konstatering af at det faktisk var et af de elementer hvor vi så at der var fri konkurrence

et af de elementer der blev konkurreret på

oven på de stigende bidragssatser som særlig et institut kom med sidste år der var konkurrerende institutter der netop slog på det her som et parameter for hvorfor man skulle skifte over til deres institut

at der maksimalt kan opkræves halvdelen i kurtage og kursskæring

jeg synes det er vigtigt at der er bred politisk opbakning på det her område det vil jeg vende tilbage til

det element som faktisk ligger ud over anbefalingerne og som der var uenighed

ekspertudvalget nemlig

realkreditinstitut ønsker

at overtage et lån fra en låntager også selv om lånegrænsen er overskredet

bemærkede også som dansk folkepartis ordfører

men jeg synes måske egentlig at

forstået på den måde at hvis der er en låntager der eksempelvis ligger på halvfems

og der er et andet institut der mener at det er en attraktiv kunde så er det jo relativt forventeligt

at det pågældende institut kun gør det fordi der er udsigt til at man har en tryghed og en forventning om at

at det er en god forretning for det pågældende institut

at hvis ens lånegrænse er overskredet

relativt meget tag selv bord for et realkreditinstitut til at hæve bidragssatserne

jeg er rigtig glad for at vi har taget det element med det tror jeg faktisk

stor betydning for konkurrencen

generelt er høringssvarene til forslaget også ganske pæne

der er nogle små detaljer som jeg er helt sikker på vi kan få endelig afdækket under udvalgsarbejdet og som jeg sagde

er jeg rigtig glad for at det er en bred politisk aftale for vi har rigtig godt realkreditsystem i danmark som sikrer danskerne noget af den billigste boligfinansiering overhovedet

troværdighed vores realkreditobligationer er internationalt

som værende bundsolide og så synes jeg det er vigtigt at vi

med til at sikre en høj tillid og en høj gennemsigtighed og en ordentlig konkurrence så vi er sikre på at de danske boligejere får deres realkreditlån til den skarpest mulige pris derfor støtter vi naturligvis lovforslaget og jeg har lovet at meddele at det gør det konservative konservative folkeparti

det kan være forskellige andre ting så realiteten er vel at

en konkurrencesituation som jeg kan købe det ene par sokker i netto og

til alle mulige andre markeder er meget nemmere for de her realkreditinstitutter at skrue på gebyrskruen som vi har set

det forslag som som vedtages og som enhedslisten også støtter

sikret danske boligejere

de seneste års gentagne

tilbyde det tror jeg er det vigtigste det er da rigtigt at når det drejer sig om realkreditlån vil der være nogle kunder hvor en stigende bidragssats vil kunne føre til at man siger okay så tager jeg mit gode tøj og går og scorer en stor kursgevinst det gør det måske lettere for dem omvendt

et kurstab så deres lyst til at flytte måske er knap så stor sådan vil det være men jeg synes det er vigtigt at vi sørger for at de omkostninger der ligger uden for hvad der er af kursudsving som er et vilkår i vores realkreditsystem bliver minimeret

er det vigtigste for at sikre forbrugerne

tager sig om jeg så må sige godt betalt altså det er jo sådan at realkreditten

ned i lommen på danske boligejere tror ordføreren at

af stigningen i bidragssatserne eller tror ordføreren at bankerne vil blive ved med at bruge danske boligejere som som

bedre konkurrencesituation og en bedre konkurrencesituation vil alt andet lige sætte sig i lavere priser så derfor er det her er et rigtig godt tiltag for at styrke gennemsigtigheden og konkurrencen

og uanset om man er i arbejde eller er arbejdssøgende pludselige ændringer af vores økonomiske forhold uanset om de kommer fra stigende skattebetalinger eller fra stigende bidragssatser eller fra stigende huslejer er noget som skaber enorm utryghed

og derfor har vi også i enhedslisten være meget optaget af og aktive omkring det problem vi har set i de seneste år nemlig at ja hundrede tusinder af danske boligejere har oplevet

som kunne stige med mange mange tusind kroner

det er et alvorligt problem og det er blevet taget alt for lidt alvorligt fra politisk hold

den at i gamle dage havde vi realkreditforeninger som fungerede ud fra et hvile i sig selv princip bidragssatserne skulle dække omkostningerne

det var det bidragssatserne skulle dække

en del af store finansielle koncerner de ejes af bankerne og de skal aflønnes og det skal vi så også love for er tilfældet

har stukket sine fingre ned i lommen på danske boligejere

og så har man sådan set kanaliseret det overskud

man har kunnet det her er jo den uretfærdighed der er i at der i realkreditlån er den her indbyggede mulighed for at man løbende kan ændre på vilkårene

hvor meget der betales i bidrag

okay i gamle dage for der var der ikke nogen der skulle tjene på det så der havde man

fordi der var voksende administrationsudgifter men men sådan er det jo ikke i dag

hest ind i boligejernes økonomi

gøre ondt værre har vi så også en situation hvor det er svært for kunderne at stemme

med fødderne og vælge et andet realkreditinstitut

er nogle positive elementer i det her

fremover skal begrunde hvorfor man øger bidragssatserne men der er

mange begrundelser man kan bringe i anvendelse som ikke synes rimelige men bare man oplyser om

de reelle begrundelser vi har jo set at der er kommet fuldstændig forkerte begrundelser

institut efter at bidragssatserne er blevet sat op vi havde gerne set at man havde fulgt forbrugerrådet tænks linje ved at

hårdere til værks i forhold til indfrielsesgebyrer og i forhold til kurtage og kursskæring men selv hvis man havde valgt den model stod

det problem som jeg også var inde på før nemlig at

kan være andre væsentlige omkostninger forbundet med at flytte sit lån for eksempel hvis renten i mellemtiden er steget

så virkeligheden er at vi aldrig vil etablere en reel konkurrencesituation

eller hvad vi kunne forestille os fordi der altid vil være nogle der har rigtig svært ved at flytte sig og det giver altså desværre bankerne og de bankejede realkreditinstitutter

en en regulering hvor man siger at det er fint at hæve hæve bidragssatserne hvis der er en ordentlig begrundelse for

og den begrundelse skal godkendes af et tilsyn

realkreditinstitutterne var som de var for nogle år siden hvor

et hvile i sig selv princip men det er nødvendigt i dag hvis vi vil beskytte danske boligejere mod at blive økonomisk malkekvæg for bankerne som står bag de fleste realkreditinstitutter i dag så vi støtter det her forslag ud fra et princip om at det er en forbedring men det løser desværre ikke problemet det genskaber ikke nogen som helst tryghed for boligejerne og det bliver ikke sidste gang vi kommer til at diskutere det spørgsmål her

den aftale er igen en konsekvens af den debat der opstod i kølvandet på nykredits totalkredits

af deres bidragssatser i to tusind og seksten jeg jeg sagde dengang og det synes jeg stadig væk at det var en meget uskøn debat

en privat virksomhed som er i konkurrence med andre private virksomheder må kunne hæve priserne uden at det fører til indgreb fra politisk side

men nu har vi altså indgået den her aftale

den indeholder forskellige elementer hvoraf en del af elementerne sådan set er fornuftige

jeg ville lyve hvis jeg sagde at vi havde indgået aftalen

vi havde debatten sad vi ikke i regering og der kritiserede jeg og

indgreb på på baggrund af den men nu kommer der altså så nogle ændringer og det er blandt andet ændringer som medfører at man skal oplyses om hvad der ligger til grund for

på procentniveau hvad der

til grund for bidragsændringerne det synes jeg måske er sådan

det er jo svært for et realkreditinstitut ligesom det er for alle andre virksomheder at sige krone til krone hvorfor man hæver prisen på produktet

nu forestillede os at vi skulle bede arla eller andre om krone til krone

det da det er ganske kompliceret men ikke desto mindre

gøre det så sættes

varslingsperioden op fra tre til seks måneder det bliver forbudt at indkræve

institut ikke kunne opkræve mere end halvdelen af summen ved kursskæring ved indfrielse af lån i varslingsperioden ved forhøjelse af bidragssats i et

og ved forhøjelse af rentetillæg ved realkreditlignende lån i pengeinstitutter

være opmærksom på lige meget om man synes det er et rigtig godt forslag eller

et mindre godt forslag og det er at de omkostninger der er ved at drive et

de vil så blive pålagt

kan jo så diskutere hvor rimeligt det er at de omkostninger der er ved at man handler og man vælger at handle også som kunde

skal pålægges de kunder som ikke vælger

specielt rimeligt

folketinget at være ærlig om

det synes jeg ikke har været særlig tydeligt i i debatten men jeg synes at det er fair

og derfor står vi selvfølgelig også ved den og derfor støtter vi selvfølgelig også

må tale mod bedre vidende og så synes jeg også det er underligt at en liberalist eller i hvert fald en liberal synes

er så ringe konkurrence på et bestemt marked er helt fint så vil ordføreren ikke

og om det virkelig er at sammenligne med at købe en liter mælk der er trods alt ret mange andre der også producerer mælk

hundredvis af realkreditinstitutter men det

hvis der var

boligfinansieringsmodeller fordi der var en masse penge at tjene fordi man kunne gøre det billigere men det

at der ikke er konkurrence er det jo ikke nødvendigvis

det var det samme princip som med mælk men det er jo netop ikke det samme princip for princippet er at hvis du synes at din mælk er blevet for dyr i brugsen så går du i fakta

i fakta i stedet for i brugsen du får ikke en ekstraregning for at købe den et andet sted eller for at flytte dine indkøb et

og når vi igen og igen hører at det er bidragssatserne der skal betale for polstringen og vi

så er der da noget galt

et udtryk for at der ikke er konkurrence der må man jo kigge på hvordan

man kan ikke bare konkludere at fordi der er få spillere på et marked så er det i sig selv et tegn på at der ikke

bare om

konkurrence og du havde en række forskellige realkreditinstitutter men de fungerede alle i øvrigt ligesom store dele forsyningssektor gør i dag efter et hvile i sig selv princip

ikke skulle genereres et overskud der om

tegnebog men at det hvilede i sig selv sådan

tilsynsdiamanter og andre ting og haft et ønske om at folk skulle over på bestemte lån og så har realkreditinstitutterne hævet bidragene på de lån som vi har sagt at vi gerne ville have folk væk fra og så slår vi dem bagefter

er kommet med en hel masse regulering som har øget omkostningerne

det er fordi jeg synes at vi skal være meget meget varsomme varsomme med at pille ved en regulering

det er et meget meget liberalt

meget billig boligfinansiering for danskerne igennem mange år og

det må jeg tilstå altså mange mennesker køber jo kun realkreditprodukter måske en eller to gange i deres liv nogle

og man kan købe det mange forskellige steder

det ind via indkøbsordninger og så videre og er da helt med på at der er konkurrence

set også med på men jeg synes bare

så siger herre joachim b olsen også at

en offentlig debat hvor der forståeligt er nogle der bliver ærgerlige over at prisen stiger på det produkt de nu engang har købt og skrevet under på

hvor man har en lige så god model for boligfinansiering

er en markedsbaseret model med en utrolig høj grad af gennemsigtighed balanceprincippet og andre ting det er en meget meget liberal model vi har som har sikret lave priser lav boligfinansiering for danskerne igennem over hundrede år og vi skal være ekstremt påpasselige med at ændre den regulering på baggrund af

forslag og så ville vi selvfølgelig bide til bolle når vi fik chancen for at være med også selv om det kostede noget af den kant som vi syntes var den rigtige for danmark og her var vi desværre ikke med i i selve aftalelokalet men vi blev efterfølgende inviteret med til at bakke op om aftalen det valgte vi at gøre ved at de ideer og

fordi enhedslisten

tidligere fremsatte et beslutningsforslag hvor vi havde nogle

gerne ville sikre større fleksibilitet og hvordan vi gerne ville sikre at

pengene der kom ind

når der blev skruet på nogle knapper ikke kunne gå til

godt for det det er til glæde for rigtig mange danskere tror jeg at

styrker gennemsigtigheden

skifte realkreditinstitut selv om jeg giver enhedslistens ordfører fuldstændig ret i de betragtninger som han kom med tidligere i debatten

ordfører herre joachim b olsen for igen

stå som medlem af et parti og turde sige at partiet egentlig godt kan være uenig

den regeringspolitik som

bliver fremført den aftale som

er ikke for at være polemisk tværtimod

jeg synes det er stærkt at man netop kan have partier der sidder i regering og som holder fast i hvordan det egentlig er man ønsker at se samfundet hvordan man

selv om man så går på kompromis i en regering det det håber jeg at vi også i

at man godt kan have sine meningers mod på trods

så vi bakker op om aftalen og er glade for at være blevet inviteret med selv om vi

at realkreditsystemet i danmark er rigtig rigtig godt

det af flere grunde det er det fordi

allerbedste lån de sikreste steder og så giver dyre lån i resten af landet

inden vi diskuterer realkreditten i

været nogle problemer med realkreditinstitutternes

hen for mange kunder der har følt sig meget dårligt behandlet i processen de skriver under på en kontrakt

det er rigtigt at der står i kontrakten at bidragssatserne kan blive ændret

alligevel følt sig bundet når den ene side kan ændre kontrakten men den anden faktisk ikke kan uden meget store omkostninger

kunnet skifte institut som en reaktion på det uden meget store omkostninger både i

til kurtage kursskæring gebyr og selvfølgelig

som følge af det tidspunkt man vælger at omlægge på det vil sige at der

som vi så har måttet tage på os politisk at gøre noget ved

klare den her opgave jeg havde selvfølgelig helst set at institutterne var blevet enige om at lave en eller

tre måneder når man hæver bidragssatsen

det er ikke urimeligt at vi regulerer det her område for det er et stærkt reguleret område

det er et marked der kun kan fungere fordi vi har lavet politiske regler for det

og derfor er det helt fair at vi laver lovgivning på det her område og

får det bedste af to verdener så

uddelt roser heroppefra og det vil jeg så

noget på det her område vi ville gerne være gået hele vejen med den anbefaling der kom fra

i stedet har man så i den her aftale hævet den til seks måneder det er

en bedre aftale for institutterne hvis jeg skal være helt ærlig jeg tror at de kunne være lige så godt tjent med tre måneder

men det er altså sådan det er endt i

men alt i alt synes vi jo det er ret godt at vi er kommet et stykke vej med det her jeg håber også det kan være med til

at løse nogle af de politiske problemer der har været for en sektor som vi ellers er rigtig rigtig glade for og som vi gerne skulle have en stor bred opbakning til

som dansk folkeparti jo også sammen med enhedslisten

sf og alternativet tidligere har advokeret for var at

er fair nok hvis der er rimelige begrundelser for at hæve bidragssatserne for eksempel nye lovgivningsmæssige krav

bankernes aktionærer derfor skal

ned igen for eksempel når den kapitalisering så er sket hvordan stiller de radikale sig egentlig til

er kommet tilbage fra barsel så jeg lade ham give

vi haft det og det har sikret som

også rigtigt har sagt danskerne meget stabile og billige

for et par årtier siden og specielt inden inden for de sidste par år er der jo sket noget med dansk realkredit og det er som jeg også synes at dansk

enhedslistens ordfører herre pelle dragsted var inde på at

det er jo rigtig rigtig ærgerligt fordi det system fungerede i to hundrede år

og derfor har de lavet et nyt fælles organ der hedder finans danmark og

jo meget ærligt det svarer lidt til at have en hemmelig affære

altså både blevet ringforlovet og gift

man fået et fælles

alt for naivt og rosenrødt på realkreditsektoren

er smeltet sammen med de store banker det kan

kasser og når vi så løbende i den her diskussion har kritiseret og

at vide at det er på grund af polstring det er på grund af de onde politikere og de onde baselfolk som

højere og højere kapitalkrav

generalforsamlinger som der

et hav af det her forår

tværtimod et eksempel er fra danske banks generalforsamling det er ikke for lige præcis at pege fingre ad

milliarder fra realkredit danmark over i danske bank og der efterfølgende bliver udbetalt nitten milliard kroner i tilbagekøb og udbytter hvordan hænger det så sammen med det argument vi har hørt igen og igen om polstring

pelle dragsted sagde meget præcist at det er blevet et fuldstændig perverst niveau

kapitalafkastet skal ligge på altså de her elleve tolv procent der

det afkastkrav er kommet op på et niveau som ikke bare nogle af

men det er det systemet efterhånden har vænnet sig til og det

jeg kunne godt have ønsket mig mere

heller ikke stå en dag som i dag og have nejhatten på

en udmærket aftale den giver

forbrugerrådet tænk og ekspertudvalgets anbefalinger om at forbyde både indfrielsesgebyret og den fulde kurtage og den fulde kursskæring i varslingsperioden for

opbakning til men halvtreds procent er også noget så havde vi jo også ønsket os

gjorde meget klart over for ministeren

bidragssatsen stiger for det kan det være eller nej det er det ikke og når det skulle være et tilsyn eller en konkurrencemyndighed

jo netop fordi det er et område hvor der ikke er særlig god konkurrence og hvor det er så dyrt at flytte

fakta efter en billigere mælk eller

spørgsmål der har så stor betydning for samfundsøkonomien og for almindelige menneskers økonomi det er nogle af de største udgifter folk overhovedet har så er det kun rimeligt at der skal en myndighed til for at sige god for det eller

en aftale som alle kan se sig selv i og hvor der ikke

mere i realkreditinstitutterne end i to tusind og fjorten

tredive procent mere end i to tusind og syv som var rekordår indtil da

uenige med hinanden at af indtægterne

grund af bidragsstigningerne

handler om det mest afgørende i

nemlig køb af egen bolig hvor man har brug for

om at vi godt vil sikre mest mulig gennemsigtighed og transparens

det er også en del af grundlaget for at vi lavede en bred politisk aftale

alle politiske ordførere virker imødekommende over

jo enige om at der er taget nogle fornuftige skridt den her aftale indgik vi

tidligere i år med det klare formål at skabe øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

realkreditsystemet spiller en meget væsentlig rolle

det samlede udbud af finansiering i danmark og dermed den økonomiske aktivitet her i landet

den grund af stor betydning at realkreditsystemet er velfungerende lovforslaget

indebærer en hurtig opfølgning på realkreditudvalgets rapport og skaber grundlag for øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet det skal være nemmere for låntagere at gennemskue hvilke muligheder der er for at skifte institut hvis der bliver varslet prisstigninger og det skal også være billigere for låntagere at flytte institut det gør vi ved at sikre at låntager får oplysninger om hvad der ligger til grund for en prisstigning ligeledes skal låntager i forbindelse med varsling af prisstigninger have oplysninger om blandt andet muligheder for at indfri lånet endvidere forlænger vi varslingsperioden og sætter rammer for de omkostninger der kan pålægges låntager i forbindelse med skift af institut vi indfører blandt andet forbud mod opkrævning af indfrielsesgebyr og institutterne har alene mulighed for at opkræve halvdelen af

af kurtage og kursskæring i varslingsperioden desuden sørger vi for at der er klarhed over konsekvenser for låntagere hvis institutterne ikke begrunder en varslet forhøjelse af bidragene ordentligt eller ikke overholder varslingsperioden på seks måneder i sådanne tilfælde vil stigningerne i bidrag og gebyrer ikke kunne opkræves hos låntagerne er reglerne ikke overholdt må instituttet starte forfra og varsle prisstigninger på ny for at skabe øget mobilitet på realkreditmarkedet åbner vi også for at låntagere kan flytte til et andet realkreditinstitut selv om realkreditlånet

overskrider lånegrænserne samlet set er jeg glad for at vi fik lavet den brede politiske aftale det er

nogle gode initiativer der gør realkreditsystemet bedre og jeg ser frem til udvalgsbehandlingen

det her forslag jeg ved jo at det konservative folkeparti ligesom

optaget af de her pludselige ændringer og det er

det er lejere eller ejere eller om det er skat eller bidragssatser det er ikke godt for nogen

mener ministeren at man med det her tiltag har dæmmet op for det problem som så mange danskere har reageret imod i de seneste år senest

det er et skridt i retning af at vi får et mere transparent marked et mere gennemsigtigt marked

det bliver billigere og lettere at skifte realkreditinstitut og der tror jeg jo på markedet og jeg tror på at vi får en situation hvor det bliver mere åbenlyst at eksempel kan betale sig at skifte realkreditinstitut og på den måde kan man så også se kan konkurrere på bidragssatserne

hvor man kan gå ind og tjekke konkrete priser

gå ind og tjekke hvad priserne fremover men fordi vi både har en empiri bagud og vi har nogle sider som oplyser om forude så bliver der også skabt meget mere åbenhed som betyder at man som forbruger har nemmere ved at skifte selskab for

og så håber og tror jeg på at der kommer mere konkurrence så forbrugerne får nogle flere valgmuligheder for at vælge det billigst mulige

det de kalder de ændrede ejerstrukturer altså med andre ord er gået væk fra de her oprindelige realkreditforeninger og over til en bankejerskabsstruktur og de skriver faktisk også at når nykredit kommer på børsen det håber jeg stadig væk vil blive forhindret men hvis det sker så vil det sidste om

en dæmper på prisudviklingen i årene op til

bidragssatsstigning så mit spørgsmål er egentlig bare hvis vi ser en fortsættelse af den her udvikling hvor bankerne måske fordi de ikke har så meget indtjening andre steder altså henter deres overskud ved at stikke fingrene ned i boligejernes lommer og hæve bidragssatserne vil ministeren så være villig til at vi tager det her op for

år om to år og kigger på det igen og ser på om vi har skabt et lidt for stort slaraffenland for for bankerne i forhold til at bruge boligejerne som som en slags økonomisk malkekvæg

reguleres eller at der skulle overreguleres

de fleste inklusive regeringen står sådan midtimellem altså at ja vi tror på et frit marked vi tror på at man som forbruger vælger det produkt som passer en bedst men der er brug for at der er noget regulering som som betyder at det

svar på det spørgsmål som herre pelle dragsted stiller jeg udelukker ikke at der kan komme

at lægge til side lægge

en meget stor del af

i forbindelse med eu krav som jo betyder at

soliditet og det fundament som er under realkreditten og den finansielle sektor er anderledes i de to år der bliver sammenlignet her

der skete det i september to tusind og otte da lehman brothers krakkede og papkasserne blive båret ud og

new yorks gader at

politiske system heldigvis reagerede meget hurtigt

bidragssatserne er steget der er så også

og tolv hvor man havde formået at få genskabt soliditeten

ejendomsejere hvoraf

betalte deres terminer til tiden

i usa kombineret med mange mange andre forskellige

danske realkredit stod sin prøve

den værste tid som der har været siden nitten ni og tyve

det er derfor at vi skal forsvare den unikke konstruktion og struktur som realkreditten er både ved hele tiden at sikre

synes jeg politiske krav til realkreditten

bestået sin prøve og den har sikret danskerne en fantastisk mulighed for at låne til bolig og erhverv

der bliver genereret som jeg også spurgte herre joachim b olsen om lige før kunne man jo se at de sidste tre år har været rekordår på rekordår og

milliarderne flyde fra realkreditinstitutterne over til bankerne og videre til rekordstore udbytter og tilbagekøb til aktionærerne

frustrerer og forarger boligejerne lige nu kan man sige at så går det endda det kan føles uretfærdigt

bankerne hvis renterne lige pludselig skulle stige og man stadig væk har bidragssatser

givetvis også et spørgsmål om at det er bedre tider bedre konjunkturer

som har gjort at man har haft større overskud jeg har aldrig noget imod overskud vi lever i et markedsøkonomisk samfund så

at alle boligejere skal have billigst mulige lån

og derfor skal det være nemmere at skifte billigere at skifte og det skal også være mere transparent at man kan vælge

syv og tyve milliard kr hvor en bank alene står for de nitten milliard

er det uretfærdige og det var derfor at vi havde foreslået at sige at så skal

myndighed til at godkende de her

at de fire laksestykker jeg køber på tilbud til hundrede kroner hos min lokale fiskehandler kun må koste firs kr fordi

her handler det jo om et produkt hvor der er flere realkreditinstitutter som man kan vælge imellem jeg har selv x institut og nogle i salen har sikkert

eller z institut og så må man jo shoppe rundt og få det billigst mulige tilbud det er det der skal være mulighed for og det er det den aftale

at der er bedre mulighed for at skifte selskab og indfri til en billigere

det er så ordføreren for forespørgerne der

forhandlingerne om storbritanniens fremtidige tilknytning til eu i lyset af den britiske folkeafstemning den treogtyvende juni to tusind og seksten

ikke særlig nemt at få regeringen ud af busken i forhold til hvad der skal ske med storbritannien efter den britiske beslutning om at forlade eu i morgen skal vi på et lukket punkt på europaudvalgets møde give regeringen mandat til de videre forhandlinger om storbritanniens forhold til

det er jo i og for sig ret betegnende for den måde hvorpå den britiske situation hidtil er blevet håndteret af eu systemet

og uden inddragelse af borgerne det vi har kunnet konstatere er at en

række lande anført af frankrig har ønsket en fælles musketered man

andre lande ikke får lyst til at melde sig ud af eu danmark har

en særskilt interesse i at holde storbritannien så tæt på danmark som muligt vi har jo som bekendt en omfattende handel med storbritannien vi har mange fælles interesser med briterne og har også gjort fælles front med dem

mange sager igennem årene i i eu

er det også væsentligt at finde ud af om vi har en regering der

regeringen mener som vi gør i dansk folkeparti at det det må være slut med alle de her ønsker om at straffe briterne men at vi i stedet skal prøve at søge ind i realitetsforhandlingerne med briterne om en aftale der giver mening både for danmark

som model i relation til vores fremtidige forhold til eu som vi jo

stilling til når vi har en afklaring af den britiske situation men vi håber meget på at

hvad det er for en forhandlingsposition

regeringen har tænkt sig at gå i retning af vi har jo konstateret at

der er blevet besvaret spørgsmål i det udenrigspolitiske nævn ligesom både nævnet og europaudvalget har haft lejlighed til at drøfte spørgsmålet i forbindelse med forelæggelser og afrapporteringer fra topmøderne herudover har jeg og min forgænger været værter for uformelle morgenmadsmøder

jeg håber at vi kan holde lignende arrangementer fremadrettet

vil vi drøfte brexit med europaudvalget når sagen kommer på dagsordenen for rådsmøder og topmøder når det gælder den præcise forhandlingsposition i forhold til de forestående komplicerede og omfattende forhandlinger om britisk udmeldelse vil det

bekendt at regeringen i morgen forelægger sagen som det også blev nævnt i folketingets europaudvalg for lukkede døre det er ikke udtryk for unødigt hemmelighedskræmmeri men af gode grunde

at offentliggøre den danske forhandlingsposition idet det ville svække

og virksomheders interesser bedst muligt såfremt storbritannien måtte få et detaljeret indblik i hvilke overvejelser vi her på tærskelen til at forhandlingerne går i gang har men der er ingen tvivl om at den britiske udtræden af eu vil få stor betydning for både storbritannien

øvrige eu lande

som ligger til grund for regeringens forslag til den danske forhandlingsposition regeringen respekterer storbritanniens beslutning om at forlade eu og den britiske regerings ønske om et klart brud med eu og det indre marked

den forbindelse vigtigt for regeringen at slå fast at situationen vi befinder os i ikke er opstået fordi storbritannien er blevet presset til at forlade det indre marked på grund af den fri bevægelighed storbritannien har selv besluttet at man ikke længere ønsker at være en del af eus fælles regelgrundlag

eu domstolen som udgør fundamentet i det indre marked det fremgår tydeligt af deres notifikationsbrev til eu det er netop disse fælles regler som håndhæves effektivt af nationale myndigheder af domstole af kommissionen og i sidste instans eu domstolen der gør det muligt for borgere og virksomheder at handle frit på tværs af grænserne det har været storbritanniens helt eget politiske valg det betyder ikke at storbritannien

tredjelande de specifikke rammer herfor

skulle forhandles som led i en frihandelsaftale

af de første store spørgsmål der skal opnås enighed om mellem storbritannien og de øvrige eu lande er den præcise tilrettelæggelse af forhandlingerne fra britisk side har man udtrykt ønske om at man parallelt begynder forhandlinger om bodelingsspørgsmål og den fremtidige relation der forventes dog at være bred enighed i eu syv og tyve kredsen

at afklare de overordnede principper for de store bodelingsemner som følge af skilsmissen herunder blandt andet spørgsmålene om det finansielle mellemværende

virksomheder som skal afklares af hensyn til retssikkerheden før man

drøfte de fremtidige forhold

kunne medføre en betydelig meromkostning for de tilbageværende eu lande for eksempel har storbritannien påtaget sig en række finansielle forpligtelser som eu medlem som vil løbe i en årrække frem

det kunne medføre en betydelig ekstraregning for danmark og dermed for danskerne for det tredje

en afklaring på de centrale bodelingsemner

kunne skabe et godt forhandlingsklima så man relativt hurtigt kan brede forhandlingerne ud til at omfatte det fremtidige forhold herunder arkitekturen for en handelsaftale i værste fald risikerer man ved udløbet af to årsperioden ikke at være enige om noget som helst og så bliver det på alle måder både dyrt og besværligt derfor lægger man fra eu syv og tyve side stor vægt på organiseringen af forhandlingerne det gælder også for de lande der lægger særlig vægt på et fortsat meget tæt samarbejde med storbritannien fremadrettet ideelt set håber jeg at vi kan opnå enighed relativt hurtigt om de overordnede principper for håndteringen af de store bodelingsspørgsmål

kan man så brede forhandlingerne ud til også at omfatte den fremtidige relation og herefter bør forhandlingerne

med henholdsvis premierminister mays tale i januar den britiske regerings hvidbog om tilgangen til de kommende forhandlinger og selve notifikationen hvor storbritannien fremadrettet ikke ønsker at være en del af eus fælles regelgrundlag ikke vil være omfattet af eu domstolen ikke ønsker at være omfattet af den fri bevægelighed og ikke vil yde generelle bidrag til eus budget samtidig slår man fra britisk side fast at man vil indgå selvstændige frihandelsaftaler med

på den baggrund har man fra britisk side besluttet at forlade det indre marked i stedet vil man søge at indgå en omfattende frihandelsaftale med eu koblet med aftaler på områder som intern og ekstern sikkerhed

sikkerhedspolitik forskning teknologi innovation med videre der udestår dog fortsat mere præcise detaljer for hvordan briterne præcis ønsker at blive

en aftale

samarbejde med eu må bygge på den rette balance mellem rettigheder og forpligtelser fra dansk side har vi et klart fokus på at sikre vores interesser ikke mindst for virksomhederne og deres medarbejdere

en situation hvor britiske virksomheder får fuld og fri adgang til eus indre marked og danske virksomheder møder ulige konkurrencevilkår tekniske handelshindringer statsstøtte med videre på det britiske marked så der opstår

vil kunne underminere det

vil vi arbejde for at bevare lige konkurrencevilkår så vi kan lægge grunden til økonomisk vækst i både storbritannien

vil være at fremme danske interesser herunder ikke mindst for virksomheder og borgere arbejdet i regeringens brexit taskforce har fra dag et fokuseret på både spørgsmål relateret til bodelingen

er at der findes en god og en rimelig løsning således at storbritannien afholder de udgifter man fra britisk side har påtaget sig ellers kan det blive meget dyrt

det andet er at vi inden for rammerne

det store antal danske borgere der bor i storbritannien og omvendt selv om det er et spørgsmål som der måske hurtigt kan opnås politisk enighed om skal man ikke undervurdere hvor svært det kan være at sikre effektive løsninger for et meget kompleks område der kan fungere i praksis

særlig når storbritannien ikke ønsker at være underlagt eus regler i i forhold til det fremadrettede forhold har vi fra dansk side også store

på spil ikke mindst i relation til markedsadgang

storbritannien er blandt vore fem største eksportmarkeder med en bred sammensætning lige fra landbrugsvarer over industriprodukter til serviceydelser danske fiskere fisker som andre eu lande i britiske farvande og der vil også skulle findes en god løsning herpå der er mange danske arbejdspladser på spil her vi har derfor en generel interesse i

med den britiske beslutning om at træde ud af

skitseres de overordnede rammer for eus tilgang til forhandlingerne kommissionen vil lede de kommende forhandlinger fra eu syv og tyve side med løbende inddragelse af medlemslandene og europa parlamentet skal som bekendt godkende den endelige aftale der er som bekendt indkaldt til ekstraordinært topmøde den niogtyvende april hvor stats og regeringscheferne i eu syv og tyve skal vedtage retningslinjerne på den baggrund vil kommissionen fremsætte et forslag til et mere detaljeret forhandlingsmandat som vil skulle godkendes af rådet herefter vil forhandlingerne med storbritannien begynde vi er fra regeringens side glade for at vi snart kan komme i gang vi har ventet længe på notifikationen fra storbritanniens side og vi skal ikke bidrage til at

opfattelse at det er måden at sikre danske interesser på

selvfølgelig sagt noget om danmarks interesser

vel dybest set også det der adskilte det som udenrigsministeren sagde fra den linje som kommissionen i øvrigt har har lagt på det her område

er karakteristisk for hele den måde vi forholder os til brexit på

er at vi allerede har delt os i to parter

og så ikke betragte hinanden som to parter men betragte sig som

bedst mulige resultat udenrigsministeren hæftede sig meget ved den her regning som skal betales

for så vidt også godt forstå men man skal jo bare forstå at det

regning der enten bliver på nul kroner eller et eller andet beløb hvis storbritannien fastholder at ville svare de forpligtelser som er gældende

tre og tyve vente de europæiske borgere en regning på i størrelsesordenen tre hundrede og to og halvtreds til

milliard kroner som følge af den britiske udmeldelse det er som

der er ikke nogen tvivl om at vi selvfølgelig skal have en aftale som er i danmarks interesse

det indebærer selvfølgelig også at der er nogle særlige forhold som vi i danmark skal være opmærksomme på

blevet optaget af fiskeriforhold men men det kan jo bruges

også klart at vi bliver nødt til at sigte efter en aftale som ikke ensidigt begunstiger den ene af parterne jeg må sige at jeg ikke synes at vi er kommet så langt fra

som jeg havde håbet set i lyset af at statsministeren jo har

stadig væk jeg er faktisk personligt slet ikke i tvivl om at hvis eu i den periode fra den britiske folkeafstemning og frem til jul i stedet for at have begivet sig ud i den her stirrekonkurrence med briterne

beredt til at diskutere spørgsmål som for eksempel arbejdskraftens fri bevægelighed

havde det faktisk måske endda været muligt at fastholde briterne inden for det indre marked

tilkendegav at ministeren havde havde ønsket der er ikke nogen tvivl om at det jo netop er

briternes mulighed for selv at bestemme omfanget af indvandringen til storbritannien der har været

det anføres i øvrigt også ofte af japartierne

sket en udvidelse med de østeuropæiske lande som jo altså har helt andre forudsætninger end de eksisterende medlemslande i relation til økonomiske vilkår sociale systemer og løn og arbejdsvilkår derfor kunne man jo sagt sig selv at når de østeuropæiske lande omfattes af regler om arbejdskraftens fri bevægelighed

have betydning for de vesteuropæiske landes arbejdsmarkeder

og i særdeleshed da de vesteuropæiske lande hvor der ikke gælder en statsfastsat minimumsløn så derfor

skulle man måske allerede på daværende tidspunkt have gentænkt arbejdskraftens fri bevægelighed men nu var chancen der jo sådan set til at gøre de overvejelser igen i forhold til ønsket fra storbritannien om selv at kunne bestemme over sin egen indvandring

øjne må opgaven nu være at lave den mest vidtgående frihandelsaftale nogen sinde sammen med briterne og det indebærer altså at alle de her tanker der er om en straffeaktion bør skrinlægges og det indebærer også at de her unødvendige provokationer vendt mod briterne skal standses såsom den her højst besynderlige indskrivning af en spansk vetoret i relation til gibraltar så indebærer det også at man parkerer debatten om regningen for den britiske udmeldelse lidt og i stedet tager hul på forhandlingerne om markedsadgang det indebærer også at danmark skal melde sig ud af den der franske musketered og i stedet satse på et

konstruktivt samarbejde med andre lande der stoler så meget på deres egen konkurrencedygtighed at de er villige til at indgå en aftale

vores interesse at få en god aftale fordi vi ser den aftale som en model for hvad vi selv kunne forestille os i fremtiden jeg skal derfor på den baggrund

på vegne af dansk folkeparti fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at arbejde for den bedst mulige aftale mellem storbritannien og eu med et indhold hvor det sikres at man afstår fra at betragte udmeldelsesforhandlingerne som en slags straffeaktion folketinget anerkender at særlige danske interesser skal varetages i forhandlingerne men understreger samtidig at der skal indgås en aftale til gensidig gavn folketinget opfordrer regeringen til at arbejde målrettet på en aftale der indebærer at storbritannien og eu i videst muligt omfang fortsat har fri adgang til hinandens markeder folketinget opfordrer endvidere regeringen til at sikre at storbritannien og eu landene hver især får den nødvendige selvstændighed inden for blandt andet udlændingepolitikken og understreger det historisk tætte bånd mellem storbritannien og danmark og betoner vigtigheden af

af at kommissionen sammen med blandt andet frankrig

og uforsonlig retorik i forhold til storbritannien jeg tror at hvis man havde været mere inkluderende

set på nogle af de udfordringer som storbritannien har

det indre marked nu har kommissionsformanden jo selv præsenteret det her forslag om et europa i koncentriske cirkler kunne man forestille sig at der i den yderste del af

sådanne koncentriske cirkler kunne være en relation til eu der indebar deltagelse i det indre marked men uden accept af arbejdskraftens frie bevægelighed

en sådan mulighed men det virker på mig som om

og de løsningsforslag der har været fremme indtil videre eksempelvis en norsk model har man jo

meget af den snak om hard brexit i virkeligheden handler om nogle magtkampe og

de står endnu stærkere efter den ottende juni kun vil blive

er nogen modvilje heller ikke i den britiske befolkning over for det indre marked det der er en modvilje mod er øget regulering og

omfangsrig indvandring fra østeuropa og hvis de spørgsmål kunne adresseret på en måde der pegede i retning af en løsning for storbritannien

fundet en løsning for storbritannien men det er den der rigiditet der findes inden for eu systemet som forhindrer os i at løse

må have mistænkt for at overveje et navneskifte til til britisk

folkeparti om man fortsat har den her

skal vi kalde det småutopiske idé om at hvis vi nu hjælper storbritannien med at få en rigtig rigtig god aftale hjem

hvor vi så hver gang der står storbritannien skifter det ud og skriver danmark er det fortsat det som

udtryk for jeg tvivler nu på det fordi en af årsagerne til at det her jo er dybt problematisk er at vi mister en af de største nettobidragsydere til eu systemet der er en enorm regning der skal

det er jo blandt andet udtrykt ved den forhandlingsposition som regeringen har indtaget i kølvandet

barnier der handler om at også efter at briterne har meldt sig ud af eu skal de blive ved med at punge ud selv hvis hvis man så accepterer

bliver der en udløbsdato og på et eller andet tidspunkt skal man jo finde en løsning der indebærer at en regning på fem hundrede og tre og tyve milliard kroner eller deromkring samles op

nede på den lokale det er en ganske betragtelig regning som efterlades og sådan som jeg kan se

indikationer af svar på hvem der skal samle den

grænser for hvor ikkenational dansk

når man sådan går ind og varetager andre landes interesser i forskellige sammenhænge

i det her tilfælde går ind og siger

ville varetage britiske interesser for at fremme nogle mål som dansk folkeparti har

parti her i det danske folketing det må

en aftale der er så god som muligt

på det lange sigt gerne vil have en eller anden form for lignende aftale for danmark men også ud fra en betragtning om at vores virksomheder i det her land

gavn af fortsat at have så fri

jeg vil gerne sige at at min bekymring er at den debat omkring regningen altså hvor lang tid

kommer til at være så stor en anstødssten fordi der ikke er nogen der har nogen løsninger på hvordan regningen skal samles op at det kommer til at blokere for fremskridt i forhold til forhandlingerne om

også derfor at vi foreslår at man prøver at

det altafgørende må jo være markedsadgang efterfølgende

det tror vi er det der er til gavn så kan

ikke kan tilbyde et land uden for eu så gode vilkår at vi bliver nødt til ligesom at

en streg i sandet og sige at de jo har meldt sig ud osv men jeg kan simpelt hen ikke se hvordan det kan blive til

til wto konditionerne i forhold til storbritannien fordi vi når til en situation hvor vi ikke kan komme videre

lange briller på

være utrolig ærgerligt hvis danmark skulle stå uden for eu

storbritannien går foran og så er der en masse der laver copy paste

udmeldelse og attraktive aftale og deraf følgende et eu der bryder sammen

bare gerne høre er det som man ønsker fra dansk

for eu men også et europa uden

tegne sig men men det har vi aldrig ønsket fra dansk folkepartis side

vi helst ville i den i den bedste af alle verdener var da at eu indså at der var en relativt stor modstand imod et projekt der handler om kontinuerlig overførsel af magt til bruxelles og strasbourg

have en politik der levner mere plads til de enkelte nationalstater så flere beslutninger træffes i nationalstaterne og så nogle af de beslutninger som i dag træffes i eu udlægges til nationalstaterne som det jo også var

forudsat i laekenerklæringen eller som laekenerklæringen åbnede mulighed for

i eu systemet over for sådanne ønsker som deles af en stor del af

europæiske befolkninger så kan man jo godt ende dér hvor fru zenia stampe siger at vi kan risikere

som et korthus men det er ikke noget ønskescenarie for os vores ønskescenarie er at man tager sig sammen i eu og forstår at man bliver nødt til at

en orkestreret tilbagerulning af magt

har jo den samme mulighed for at udøve indflydelse

kristensen berth ikke kan få lov til at bestemme over flertallet der vil en anden vej end ham så skal vi nu ud i

en potentiel serie af udmeldelser der kan bringe hele projektet i spil

med danske interesser og hele europas fremtid

vej eu skal gå som eu jo udsættes

man kan ikke engang sende en samarbejdsaftale med ukraine til folkeafstemning i holland uden at den bliver fejet af bordet

må sige at hvis det ikke ligesom gør at der ringer en klokke hos blandt andet fru zenia stampe

for storbritannien selv for danske interesser i storbritannien men jo

også for hele eu fællesskabet at briterne har valgt

meget store udfordringer vi står over for på fælleseuropæisk plan i de her år uanset om det er sikkerhedspolitisk om det er klimapolitisk

om det er i forhold til flygtningekrisen eller om det er alt muligt andet er er noget vi bedst løser også sammen med storbritannien i et stærkt forpligtende samarbejde i eu

mange af de britiske lønmodtagere

et nedadgående pres på deres lønninger på deres arbejdsvilkår

at man i den daværende og også den nuværende konservative regering har slået huller

blandt andet er sket på baggrund af vel en af de største vildledninger der er set i moderne politisk historie det at man på den ene side har skåret dybt i briternes sociale rettigheder i det britiske velfærdssamfund samtidig med at man

ud i store kampagner og har lovet at man vil bruge det man sparer i medlemsgebyret til eu på at genoprette det selv samme sundhedsvæsen som man er ved at tage livet af synes jeg er dybt dybt skammeligt jeg ved godt at der ikke er tradition for

folketingets talerstol taler grimt om andre landes politikere men jeg vil gøre en undtagelse

etonuddannede overklassekonservative der førte den kampagne uanset om de hedder boris johnson eller

har gjort storbritannien som samfund en kæmpe bjørnetjeneste

lønmodtagere mange af dem der har brug for lige præcis at være en del af et stærkt og forpligtende fællesskab alt det

vil jeg sige at

for sig selv i forhold til danske interesser altså

danmark er det fjortende største

med direkte investeringer i storbritannien

rigtig mange danske virksomheder har meget direkte interesser i storbritannien fyrre procent af al vores indtjening i fiskeriet bare som et andet eksempel kommer fra fiskeri

eksportmarked så selvfølgelig skal vi tilvejebringe en strategi som tjener danske interesser

jeg er uenig med udenrigsministeren og hans parti i

faktisk var inde på nogle af de mange balancer og overvejelser som

vigtige i de kommende forhandlinger derfor

venstre liberal alliance konservative alternativet radikale og sf

folketinget havde foretrukket at storbritannien forblev en del af eu og konstaterer at man nu må forsøge at få det bedst mulige resultat ud af de kommende forhandlinger hvor målet er et fortsat tæt og godt samarbejde mellem storbritannien og eu i forhandlingerne om storbritanniens udtræden

eu finder folketinget at regeringen i sin forhandlingsposition bør tage udgangspunkt i både eus og nationale danske interesser herunder for borgere og virksomheder i forhold til forhandlingssekvensen finder folketinget at en indledende afklaring af de overordnede principper for de store bodelingsemner som det finansielle mellemværende og borgernes rettigheder vil skabe de bedste rammer for at brede forhandlingerne ud til også at omfatte den fremtidige aftale endelig finder folketinget at en fremtidig aftale med storbritannien må balancere rettigheder og pligter herunder i forhold til adgangen til det indre marked

at der var behov for en mere afbalanceret form for fortolkning af arbejdskraftens frie bevægelighed og ordføreren sagde også på et tidspunkt at der var behov for en ny form for medlemskab hvor arbejdskraftens frie bevægelighed ikke er med jeg er klar over at de ting var møntet på en optagelse

landene på vestbalkan men hvorfor herre peter hummelgaard thomsen kan man ikke tilbyde briterne et medlemskab af eu hvor arbejdskraftens frie bevægelighed ikke er med hvis det er ordførerens opfattelse at man godt kan tilbyde landene på vestbalkan et medlemskab hvor arbejdskraftens frie bevægelighed

afvejningen tidligere i dag da vi havde samrådet var

holde en række lande tæt på os kan man så finde nogle nye modeller jeg er enig med alle dem som der sidder flere forskellige i salen

ordentlig balance mellem på den ene side arbejdskraftens frie bevægelighed og på den anden side respekten for grundlæggende lønmodtagerrettigheder lønninger og arbejdsvilkår det er vi meget meget optaget af det er jeg meget optaget af og den tror jeg til gengæld skal findes på en helt anden måde den tror jeg skal findes ved at man ligestiller de indre markedsprincipper med respekten for de selv samme rettigheder det tror jeg grundlæggende er måden at løse det på

lønninger og arbejdsvilkår og

thomsen har ikke den samme interesse for at bevare storbritannien

herre peter hummelgaard thomsen givetvis kunne hvis herre peter hummelgaard thomsen var parat til at tilbyde briterne et medlemskab under samme forudsætninger som herre peter hummelgaard thomsen mener man skal tilbyde landene på vestbalkan det er da paradoksalt at herre

er mere optaget af vestbalkanlandene end af at fastholde

model man kan tilbyde landene på vestbalkan men som jeg nævnte før i mit spørgsmål til ordføreren da han var på talerstolen så er det min analyse at det sådan set er briterne selv med den konservativt ledede regering i spidsen der på grund af alle mulige interne hensyn i det konservative parti har valgt den forhandlingsstrategi man kunne da bare have forsøgt at søge en ordning som eksempelvis norge har det ville da langt hen ad vejen langt hen ad vejen imødekomme lige præcis det som kenneth kristensen berth mener at vi skal tilbyde

som jo gøres i forhold til den danske forhandlingssituation og jeg har selvfølgelig forståelse for at

mere præcise forhandlingsdispositioner

jeg tror ikke det kommer bag på nogen når jeg siger at vi i venstre er ærgerlige over at storbritannien valgte at melde sig ud af eu jeg har tidligere talt om briternes begrædelige brexit og det er synes jeg selv så godt

og græder og er uforstående over for at storbritannien vores

besluttet sig for at forlade den europæiske union

vi får det bedst mulige resultat ud af det selv om det er et trist resultat for europa for danmark og såmænd også for storbritannien selv der bliver tale om det man kunne kalde en

situation briterne taber på det de syv og tyve eu lande taber på det og spørgsmålet bliver nu

begrænser tabet

befolkningen i storbritanniens

beslutning om at forlade eu

og den ene part ønsker at forlade ægteskabet så er

brexit selvfølgelig også gjort at man i i eu har sat gang i en selvransagelsesproces og det er

men omvendt når man har en skilsmisse som der jo er tale om så handler det selvfølgelig om at sikre at skilsmissen bliver så ordentlig som overhovedet muligt

så jeg vil også gerne benytte lejligheden i dag til at rose både udenrigsministeren og

for den rettidige omhu der jo er vist ved

forberedelserne til selve brexit vi satte gang i en dansk taskforce der blev nedsat umiddelbart efter brexitafstemningen

med hinanden

skal vi ikke bare sige farvel til en tæt politisk allieret vi skal også sige farvel til en vigtig dansk handelspartner

udgør storbritannien altså danmarks fjerdestørste eksportmarked vi taler om to tusind fire hundrede danske virksomheder som eksporterer til storbritannien og omkring treoghalvtredstusind danske arbejdspladser afhænger af den eksport så der er med andre ord rigtig mange danske interesser på spil i de forestående forhandlinger og

at sikre danske interesser så er det vores anden prioritet at sikre eus interesser

men selvfølgelig ønsker vi i fremtiden at få et så godt samarbejde med storbritannien som overhovedet muligt og den snak der har været om straffeaktioner med videre synes jeg absolut ikke giver nogen som helst mening

en interesse i det vi har alle en interesse i at få det for fællesskabet bedst mulige resultat men selvfølgelig skal

med storbritannien sådan helt blåøjet og naivt vi skal sikre et fremtidigt samarbejde med storbritannien som har den rette balance

jeg er enig med ministeren i at spørgsmålet om storbritanniens tilknytning til det indre marked altså bliver særlig vigtigt for danmark og der er det jo altså sådan at man

kan få alt det søde uden også

det sure altså hvis hver fjerde bus der kørte forbi herude

de tre busser hvor det kostede penge så ville passagererne klumpe sig sammen i den fjerde så selvfølgelig må storbritannien anerkende at hvis de

lever op til de standarder der er i

de handelsaftaler vi laver andre eksempelvis

jeg sådan set godt takke ministeren for den grundige redegørelse og

jeg frem til at vi fortsætter drøftelserne i europaudvalget

finde sammen igen under nye omstændigheder eller man kan finde

hvordan mener herre jan e jørgensen at de her møder som statsministeren har holdt med den østrigske kansler og irlands premierminister

være en del af og så man prøve om man kunne få nogle forbehold a la dem vi fik da vi havde en en afstemning herhjemme hvor det også blev et nej det ville da være fantastisk

briterne har jo gang på gang understreget

brexit means brexit som det er blevet sagt gang

er jo heller ikke tale om at de vil have en en

hvordan det har præget den danske forhandlingsposition at holde de her møder med østrig og irland man må jo have

det udgangspunkt at statsministeren ikke turnerer europa rundt fuldstændig hvileløst og uden hverken mål eller med der må jo have været

nogle af de stemmer som kommer fra dele af eu apparatet som ligesom går på at nu skal englænderne straffes hårdt for at have stemt sig ud af

udmeldinger som på ingen måde er i dansk

eller for den sags skyld i hele rigsfællesskabets interesse vi har en klar interesse

rejse til storbritannien og og jeg synes det er vigtigt at man i forhandlingerne med

det er vigtigt at at

sikre at også grønland og færøernes interesser bliver varetaget i

hidtidige organisering der har været af samarbejdet i europa der har været en periode hvor

bevægede sig i retning af et fuldt medlemskab af eu det er jo anderledes i dag og jeg tror det er vigtigt at vi er åbne over for at der er nye samarbejdsformer i europa

jeg går varmt ind for internationalt samarbejde europæisk samarbejde det gør vi i enhedslisten

det være sig norge som gjorde det for flere år siden og i flere omgange island eller for den sags skyld england at vi

nogle ganske interessante tanker man hører i de her dage sågar også fra

europæisk samarbejde i flere cirkler

en af de cirkler skal være en cirkel hvor

rum for at man kan samarbejde

at vælge en løsere tilknytning til eu

allerede gjort med med vores forskellige forbehold nu må vi se hvem der vinder det kommende valg i england jeg håber de konservative får

det er der desværre ikke så meget der tyder på men lad os nu se

det som jeg tror rigtig mange danskere oplever som et kæmpestort problem i eu

kæmpestore problemer med social dumping det er ikke nogen problemer som jeg tror den

regering vil løse men det er noget som kunne være ganske interessant for for corbyn

en anden retning for deres land

det og vælger vælger corbyn

en række danskere som er i klemme det er danskere som bor i england ligesom der er englændere der bor i danmark som frygter

for fremtiden det er noget vi skal have løst

klart at hvis regeringen kan løse det i eu

ganske hurtigt så folk kan få

det være rigtig godt vi har fra enhedslistens side klart opfordret til at

kan danmark indlede bilaterale forhandlinger med eu om at få en løsning for de danske borgere

de engelske borgere som som bor i

vigtigt at vi tager hensyn til de mennesker som som det her risikerer at gå gå ud over

forhandlinger der skal være skal være vi vi håber regeringen vil lytte til alle folketingets partier

også inddrage de bekymringer og krav vi har fra enhedslistens side helt grundlæggende giver det her jo mulighed for en ny form for samarbejde i europa

også et samarbejde som tager hensyn til ganske almindelige lønmodtageres problemer i dag hvor den frie bevægelighed skaber pres på løn og arbejdsvilkår og

demokratisk beslutning som en selvstændig nation har truffet storbritannien har indleveret sin officielle opsigelse og gjort det klart at de ønsker helt at udtræde af det indre marked

bodelingen efter storbritanniens medlemskab af eu skal gøres op både i penge og rettigheder og når rammerne herfor er på plads skal vi kigge fremad og finde en fornuftig model for det fremtidige samarbejde mellem storbritannien og eu regningen skal gøres op værdier og gæld deles rimeligt og vilkårene for de borgere krydser nationalitet og bosted på tværs af grænsen mellem eu og storbritannien skal afklares jeg mener ikke at storbritannien skal straffes for sit valg straf

uanset at jeg mener at nogle af brexitfortalerne tegnede et lidt rigelig flot billede af storbritanniens mange muligheder uden for samarbejdet er det dog næppe nogen forbrydelse i hvert fald ikke sådan i strafferetlig forstand på den anden side må vi ikke tillægge os en naiv forestilling om at vi ikke behøver at insistere på at varetage danske interesser i de kommende forhandlinger for undskyld mig hvis ikke vi gør det hvem skal så gøre det fra dansk side skal vi gøre os vores væsentligste interesser op og i samarbejde med de øvrige syv og tyve eu lande gøre dem gældende i de forhandlinger der venter forude uanset at det hele ser komplekst og en lille smule besværligt ud

for i liberal alliance er vi ret store tilhængere af frihandel og netop frihandel er der en stor gensidig interesse i at opretholde fra begge sider af forhandlingsbordet når det så ikke bliver så åbent som det er i det indre marked må vi arbejde på så stærk en plan b som muligt det er afgørende for os i danmark at sikre markedsadgang til det britiske marked for vores virksomheder regeringen varetager en stribe andre danske interesser i forhandlingerne som skal føres af de syv og tyve resterende eu lande sammen ikke for at danne en samlet mur af modstand mod storbritannien men fordi vi handelsmæssigt står sammen forsvarer de samme regler og den samme markedsadgang

at de resterende syv og tyve lande står sammen sammen om at forsvare europas sikkerhed om at bekæmpe terror om at liberalisere et mere og mere teknologidrevet marked sammen om at åbne op for mere frihandel i verden og nedbryde nedbryde protektionisme og ja nu sammen om at forhandle med storbritannien

er at varetage danske interesser således har langt de fleste formentlig alle de andre lande også deres små hassaner som skal plejes

også derfor jeg i virkeligheden vil spørge fru christina egelund som jo er tilhænger af frihandel

christina egelund virkelig er af den opfattelse at en fremtidig frihandelsaftale skal blokeres af det spørgsmål der vedrører om storbritannien skal betale hver og en af sine økonomiske forpligtelser frem til to tusind og tre og tyve også efter at storbritannien har forladt

så helt konkret i det her tilfælde

egen regning hvis de mener at det er danske borgere der skal betale

noget hedder pension der skal betales der er nogle andre ting der skal betales og det skal man selvfølgelig finde ud af før man går videre til

skal arbejde sammen i fremtiden

storbritannien egentlig ønsker de ønsker at forlade eu de ønsker ikke alle mulige andre ordninger som

nej de vil faktisk bare forlade eu og så må vi jo finde en god løsning på det for eu for danmark og for storbritanniens skyld

britiske premierministers side

et alvorligt brexit man ville have det var ikke et soft det var et decideret hard altså et virkeligt hårdt

eu det var det man ville jamen så skal man jo også selvfølgelig have det hvis man ønsker at bryde helt jamen så må vi jo finde en måde at gøre det på

først vil de ud

at det er rigtig rigtig nødvendigt

en løsning på hvordan de kan komme ud af det her tætte samarbejde og det er jo for det første at se på som

har snakket om handel handel og handel men så er der også en anden del og det er jo derfor jeg håber at vi får et grønt

vi kan altså takke eu for rigtig mange ting blandt andet at

storbritannien er fulgt med den grønne agenda når jeg snakker med grønne politikere i storbritannien

de er rigtig rigtig bekymrede for hvad der skal ske når

så jeg håber da at der i de her forhandlinger

om det fremtidige samarbejde også kommer til at være nogle forpligtelser

klimaindsats der skal gøres at vi ikke stirrer os for blinde på

har nogle fælles interesser i

synes at danmark i hvert fald også kunne spille ind på bordet når vi kommer til det men der er jo først en udmeldelse

eus fremtidige budgetter og hvor herre rasmus nordqvist

blandt samtlige folketingets partier der var repræsenteret der var parat til at skæppe mere i bøssen altså at give eu nogle flere penge og derfor synes jeg jo at det er lidt besynderligt at herre rasmus nordqvist også er skræmt ved

regning sagen er jo den at den regning

eu mener at storbritannien skal blive ved med at betale til strukturfondsprogrammer infrastrukturprogrammer og andet

noget at skulle blive ved med at betale til det under alle omstændigheder

migration og flygtninge og i forhold til nærområdeindsatser det koster

det første de helt lavpraktiske dele af regningen

er der nogle af de langsigtede investeringer der er lavet i fællesskab mens storbritannien var fuldt og helt medlem og der synes jeg at det helt klart skal forhandles at det

de blive ved med at have nogle forpligtelser

til at betale færdigt på sådan er det når man har været med til at tage nogle beslutninger jeg kan så slutte af med at sige

rigtig mange omgange har betalt mange penge til fitnesscentre uden at gå derned altså helt frivilligt bare har betalt og betalt og det var endda engang to år i træk

at de jo efter en indfasningsperiode faktisk tvinges til at betale mere altså for noget som de ikke har del i

er efter to tusind og tre og tyve så i omegnen af fem hundrede milliard

spytte i kassen og betale sin part af det eller

vi ved at det koster norge penge at have den tilknytning de har og det er det samme med storbritannien der er jo ikke noget der bare er gratis hvis man vil have fordele

også være modsatrettede det er selvfølgelig klart at danmarks interesser må veje tungest altså hensynet til danske virksomheder eller danske erhverv som for eksempel fiskeriet som

det handler også om regningen som der er flere der har været inde på heroppefra altså at konsekvensen af en kan man sige uafklaret bodeling

rigtig mange milliarder ikke mindst for danmark som er

af nettobidragsyderne til eus budget og derfor synes jeg at regeringen har gjort rigtig klogt i at alliere sig med andre der står i en lignende situation og

storbritannien altså ikke selv er indstillet på

så er der selvfølgelig eus

og det har da fyldt meget for mig og jeg tror også det fylder meget for mange og det er måske det som dansk

misforstår eller bevidst overfortolker som en tankegang der handler om at straffe storbritannien

det handler om men det handler om at jeg og jeg tror også rigtig mange andre er bange for

en situation hvor storbritannien får så attraktiv en

må jo bare konstatere at hvis tilstrækkelig mange lande ønsker at gå den vej så

ikke noget eu til sidst

gjorde til herre kenneth kristensen

stærkt eu så er

her tror jeg mest det er hensynet til de briter der ønskede at komme ud af eu eller ønskede sig et helt andet eu

at næsten lige så mange stod på den anden side og ønskede

at være en del af eu og ønsker måske at komme tilbage til eu

alligevel åbner den dør til de briter der arbejder på at de kommer tilbage

et tidspunkt får overbevist et flertal i storbritannien om

som vi synes man skal balancere altså danmarks interesser fremtidsudsigterne for et eu der ikke bryder sammen

hensynet til storbritanniens mulighed for at komme tilbage i det europæiske fællesskab

har stor tillid til at det også er den linje som

de agter at forfølge i forhandlingerne og jeg føler mig også betrygget efter den

man kan jo vælge pisken eller guleroden men i mine øjne virker det faktisk lidt som om

man bare piske de tilbageværende medlemslande til

det her samarbejde som fru zenia stampe gerne vil have at de skal være inden for

holder vand altså det tror jeg ikke helt

fru zenia stampe jo dybest set selv om men faktum er jo at det er to og tyve procent af den britiske

i dag der ønsker at omgøre den beslutning

jeg lytter altid interesseret og jeg ville jo elske den dag hvor vi var enige og det er da også forekommet

er vi ikke enige om at et land kun er i eu hvis landet ønsker det

meget stort massivt flertal i befolkningen der ønsker at gå ud af eu så kan man komme det det undrede mig

at fremstille sig selv som repræsentant for folket

folket var der hvor herre kenneth kristensen berth er så var der jo

at man skal piske eu indtil vi makker ret og gør ligesom herre kenneth kristensen berth

eu efter i sømmene og reformere det og det synes jeg egentlig også at der er blevet taget rigtig gode skridt i retning af men at fremstille sig selv som repræsentant for flertallet af den europæiske befolkning der ønsker sig et helt andet eu er jo en falsk præmis

og det er måske trods alt et tegn på at

de har som oftest sagt nej til at starte

den opfattelse fru zenia stampe at hvis man stillede det spørgsmål som

hvor vi intet samarbejde har fordi vi har for mange tonedøve politikere som fru zenia stampe der ikke

nok et eller andet sted har ret alligevel og at dansk folkeparti og dem der der bliver ved med at stemme nej til noget der har med eu

og debat at storbritannien endte hvor storbritannien gjorde men hvis det var sagen

men vi har ikke set valg hvor befolkningen har sagt

giver magten til dem der vil ud af

virkeligheden en smule meningsløs

vi ved jo ikke så meget om hvad det er forhandlingerne konkret

udskrev valg i storbritannien forleden dag og det betyder at

efter det britiske valg i juni måned og og realistisk set

men at man kommer hen på efteråret før der kommer rigtig gang i det

fra regeringen her i dag

i morgen på et møde i europaudvalget men det er meget overordnet og må jo være meget overordnet altså vurdere danske interesser og sådan et forsøg på

skal finde sted hvad man skal starte med og hvordan man går videre men der er jo et hav af detaljer og et hav af interesser der skal varetages

vi skal finde ud af hvilke lande vi skal alliere os med

ved jo heller ikke endnu hvordan det konkret kommer til at forme sig

en sindssyg vanskelig proces der går i gang hvor man ikke på forhånd kan lave en kogebog en drejebog for det

siger sig selv og derfor er processen her i folketinget nok så vigtig frem for det vi vedtager i dag

der bliver en tæt kontakt mellem

det er meget positivt at man har fået den der brexitfølgegruppe at der er aktivitet omkring den at michel barnier

at der har været gå hjem møde her i i eftermiddag

det valgte man rent faktisk meget tyder på at storbritannien vil have en hård brexit

forhold til et konservativt parti der har presset på

tage udgangspunkt i at nu skal det hele foregå stille og roligt og fredeligt jeg tror det bliver

vanskelige forhandlinger også med konfrontationer fordi der er interessemodsætninger og

at straffe storbritannien men for eksempel på fiskeriområdet er der fuldstændig kontante interessemodsætninger imellem danmark og storbritannien

det gælder også på en række andre områder hvor der er nogle modsætninger som man må erkende er der og

den der sidder der til sidst når forhandlingerne skal afsluttes det tror jeg ikke det vil være men

det er sikkert og vist at det at det her

meget kompliceret affære vi skal i gang med det er der ikke nogen der er i tvivl om og

få gennemført deres brexit det skal de selvfølgelig men vores førsteprioritet i de kommende forhandlinger må og skal selvfølgelig være at sikre danske interesser herunder ikke mindst for virksomhederne og borgerne og det er med det perspektiv for øje at

se denne hjælpsomhed og de møder

statsministeren har haft med østrig og irland afspejlet i den forhandlingsposition som som regeringen indtager for

altså for mig at se ser det ud som om

så jeg er meget på jagt efter at se hvor hvor det er er at at den her hjælpsomhed og

de her møder som statsministeren har haft giver sig konkret

gennemføre deres brexit det skal de da selvfølgelig have en mulighed for at

men det er også bare sikkert og vist og

at det at det vi også taler om her helt nede på bundlinjen

møde toldmure og tekniske handelsændringer og alt muligt andet når vi kigger den anden vej

glad for at kunne konstatere at der er et bredt flertal i folketinget som er enige om at

danske arbejdere og danske borgere at have den tilgang

om er om udenrigsministeren ikke er enig med mig i at uanset hvordan man vender og drejer det uanset om man fastholder at storbritannien skal håndtere alle sine forpligtelser frem til

vil det uvægerligt resultere i en efterregning

milliard kr når vi kommer på den anden side af

udenrigsministeren sig at man internt i eu skal kunne udrede de der fem hundrede og tredive milliard

ikke sikker på at der er så mange der er så optaget af at betale som herre rasmus

op mod ti milliard kroner om året det er rigtig rigtig mange penge

i daginstitutioner ude i skoler og så videre det kan simpelt hen ikke være rigtigt at vi ikke skal kæmpe fra morgen til aften

skal blive så rimelig som overhovedet muligt så lille som overhovedet muligt

vi ikke vores arbejde ordentligt og det agter den danske regering og jeg selv at bidrage til at

helt har opgivet at have en eu ordfører men men nu har vi inden inden for det sidste

tre debatter der har handlet om eu og hvor

det konservative folkeparti ikke har været repræsenteret ved en ordfører og det undrer mig set i lyset af de ellers

ret tydelige markeringer om eu politik som kommer fra den konservative ordfører men aldrig kommer her i salen så

tog jer tid til at deltage i den her meget væsentlige debat som jo er væsentlig

er det afgørende vigtigt at storbritannien fastholdes i et nært samarbejde med de resterende lande

danske virksomheders skyld selvfølgelig også i forhold til spørgsmålet om hvorvidt det kan være relevant på et tidspunkt at spørge befolkningen

den her regning som jo kommer og jeg

at regningen venter regningen kommer det eneste

man kan gøre er at udskyde regningen for på et tidspunkt når storbritannien falder ud af systemet jamen så er der en meget meget stor regning som skal hentes ind igen på altså som sagt i størrelsesordenen fem hundrede og tredive milliard kroner men tak for debatten i dag jeg synes den